og tom behnke forespørgsel nummer

vil fremgå af folketingstidende DK medlemmer af folketinget frank aaen og stine brix har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om at den endelige behandling af aktstykke syv og tredive af tredje december to tusind og tretten om kapitaludvidelse i dong

as kan udskydes ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag da det ikke er tilfældet

og vi går til afstemning om de stillede forslag til

to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v sytten af finn sørensen pernille rosenkrantz theil zenia stampe og pernille vigsø bagge

for stemte seks og halvtreds imod stemte to og halvtreds

herefter er forslag til vedtagelse nummer v atten af karin

hermed er forespørgslen

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

i betænkningen står der derudover er det justitsministerens vurdering at der foreligger en reel risiko eller en reel mulighed for at de danske strafbestemmelser om seksuel vold tvangsægteskab tvangsaborter og tvangssterilisation

ved at disse aktiviteter bliver rykket til udlandet venstre stiller sig tilfreds med svarene

og vil tage disse til efterretning venstre stiller sig med andre ord

tilfreds med justitsministerens vurdering

at der ikke er nogen reel risiko eller reel mulighed

jeg slutter afstemningen for stemte tre og fyrre imod stemte seks og tres

jeg slutter afstemningen for stemte syv og fyrre imod stemte en og tres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

forhandlingen sluttet jeg foreslår at

forhandlingen er åbnet herre søren pind

den her sag af måske knap så imødekommende karakterer i

til at starte med vi synes ærlig talt godt at udenrigsministeren kunne have ventet lidt vi synes godt at udenrigsministeren kunne

de politiske partier i højere grad i arbejdet med det her lovforslag vi synes at en sag af en sådan karakter fortjener en udstrakt hånd

det har der ikke været det har i høj grad været en sag som sf har fremført i den tidligere regering

presses og hastes igennem og det vil jeg egentlig godt starte med at beklage det vil jeg godt fordi vi faktisk ikke er principielt modstandere

lovforslaget er alternativt det tror

det følger jo af lovforslaget selv at det ikke er normal praksis at man giver den form for status til det vi nu giver det til det er man så kommet om ved at lave et særlig lovforslag vi havde som sagt gerne været inddraget tættere i udarbejdelsen blandt andet fordi vi mener at det her ville være det rigtige tidspunkt at drøfte og forhandle nogle bestemte forhold med det palæstinensiske

hvordan og hvorledes man påregner at påtage sig det ansvar der måtte komme når den tostatsløsning som der jo er bredt flertal for i folketinget skal etableres når den kommer til at blive virkelighed en af de ting som optager venstre meget er en garanti fra de palæstinensiske

når den tid måtte komme vi har i offentligheden nævnt

gøre men regeringen har indtil nu været afvisende mere har vi ikke været involveret i det det synes vi er en skam

det er også vigtigt at det her selvfølgelig sker afbalanceret det er vigtigt

stiller krav om at den palæstinensiske side garanterer israels ret til eksistens at man står inde for som dansk regering at dette er et klart og entydigt krav

vi håber stadig væk at

det kan nås i forhold til det betænkningsbidrag der skal afgives at man kan etablere et sådant samarbejde

det betyder selvfølgelig at vores tilgang til sagen er konstruktiv det betyder at vi

men det betyder også at hvis regeringen afviser et sådant samarbejde afviser vores ønsker til disse politiske tilkendegivelser

så vil de tilkendegivelser venstre så fremkommer med selvfølgelig være vores forudsætning også den dag der eventuelt måtte komme en borgerlig regering så vil det være grundlaget for vores stemmeafgivelse her i folketingssalen

undergraver de fredsforhandlinger som er

at det i højere grad tjener til at fremme en fredsproces og tjener til at sikre at parterne forstår at der er behov for en løsning så som sagt

konstruktivt ind i arbejdet vi er kede af at vi ikke er blevet involveret tidligere

lidt længere i stolen før det blev fremsat men vi rækker hånden ud til samarbejde

taget nogle små skridt i retning af det her med det helt klare mål at det her jo

hvis det her er forhastet hvordan i alverden skal vi så lave politik sammen med venstre så kan vi jo næsten ikke lave noget uden at det vil blive

være et behov for et bredt samarbejde om præcis sager af den her karakter i det danske folketing det er jo

er at regeringen vil give en garanti for at

lave en løsning al den stund at det

om alle flygtningene kan komme tilbage til palæstina israelerne mener det jo ikke

det vil betyde at der stort set ikke er plads til de huse der skal være

der jo er millioner af flygtninge som skal tilbage og derfor er det vel et spørgsmål som

en løsning en fredsløsning hvor det

til denne palæstinensiske stat og det bør naturligvis ske og det bør også så tidligt som overhovedet muligt

det er jo sådan at

fastlagt i konventionen om diplomatisk immunitet og den slags det ligger

så det man gør i det her lovforslag er altså at

regeringen til at indgå en aftale med palæstina om at få nogle lignende

palæstinensiske repræsentation

i danmark og det synes vi fra socialdemokratiets side er vældig fornuftigt det ligger fuldt ud i forlængelse af den politik som

altså om en tostatsløsning men

en normalisering af situationen det er en anerkendelse af at palæstinenserne er gået aktivt ind i fredsprocessen det er et fælles nordisk ønske om at

nogenlunde behandler palæstinenserne ens

så jeg kan kun sige at jeg da ser frem til at have en dialog med venstre i udvalget og det ville jo være lykkeligt om

må jeg også sige at at jeg finder

lovforslaget både fornuftigt og fuldstændig i tråd med den politik som

drejer særloven sig om nogle palæstinensiske selvstyreområder problemet er altså bare at der ikke findes et land der hedder palæstina det kan jo godt ske at der en dag kommer en stat der hedder palæstina men den dag er altså ikke kommet endnu det regeringen nu ved en særlov vil gennemføre er at vi

der hedder palæstina så selv om palæstina altså ikke eksisterer og selv om selvstyreområdet ikke har fastlagte grænser ja ingen aner i virkeligheden hvor de grænser går og selv om danmark ikke anerkender at der er en stat der hedder palæstina så er vi altså her i gang med reelt om ikke formelt

så reelt at anerkende en stat som end ikke har udråbt sig selv

diplomatisk noget makværk skabt af to folkesocialistiske udenrigsministre herre villy søvndal og herre holger k nielsen begge tidligere medlemmer af boykot israel bevægelsen

en udenrigsminister fra det radikale venstre

gennem danmarks lange diplomatiske historie som begynder i den tidlige middelalder har vi som en selvfølge kun haft diplomatiske forbindelser på højeste plan med anerkendte stater men kunne således med fuld ret spørge regeringen om det ikke var på tide at udveksle ambassadører med katalonien med korsika eller med baskerlandet

folketinget anerkender vestsahara som en

selvstændig stat hvorfor egentlig ikke og hvordan mon spanien

og frankrig og marokko i øvrigt vil forholde sig til det

usa oprettede diplomatiske forbindelser på højeste plan med grønland hvis der så endda engang i historien havde været et land der

ud af hele denne diplomatiske misere men heller ikke det er tilfældet og det vil den følgende historieundervisning vise

det osmanniske imperium med i alt dette var det i dag kalder israel vestbredden gaza syrien libanon jordan og tilmed egypten da tyrkerne under første verdenskrig befandt sig på den tabende side måtte de i nitten

sytten afstå mellemøsten til sejrherrerne frankrig fik som mandat syrien hvorunder libanon hørte samt en del af irak mens briterne overtog mandatet palæstina som var navnet for det nuværende israel samt det nuværende jordan frankrig delte syrien i to et kristent libanon og et muslimsk syrien og storbritannien delte palæstina i to

det nuværende israel samt vestbredden og gaza og den anden del er jordan som blev udskilt som en selvstændig stat

to og tyve mandatet for restpalæstina

femtende maj nitten otte og fyrre året før anbefalede

en jødisk stat og en arabisk stat jøderne accepterede delingsplanen araberne ikke i stedet kom det til krig da jøderne udråbte

stat på det areal som fn havde anbefalet denne meget blodige krig som varede et år ændrede det kort som fn havde anbefalet

indgået våbenhvile mellem parterne stod hærene på de linjer som i dag er før nitten

syv og tres grænserne jeg nævner det for at slå fast at det var en ren og skær militær tilfældighed at linjerne netop blev trukket dér der var altså intet som helst historisk eller traditionsbundet eller geografisk logisk ved disse før nitten syv og tres grænser

øvrigt ingen som i årene mellem nitten ni og fyrre og nitten syv og tres betragtede

altså spørge regeringen specifikt udenrigsministeren inden for hvilke grænser ligger det her splinternye land som man nu ved en særlov agter at give fuld diplomatisk anerkendelse findes der faste og anerkendte grænser i landet og i bekræftende fald hvilke grænser gælder er det

to og tyve grænserne eller er det grænserne fra nitten syv og fyrre nitten ni og fyrre nitten seks og halvtreds nitten syv og tres nitten tre og halvfjerds nitten ni og halvfjerds eller to tusind og seks eller hvad

udenrigsministeren har et godt svar på det spørgsmål tilbage for mig bliver at konstatere at dansk folkeparti vil modsætte sig lovforslaget og agter at stemme imod

kan vi ikke definere den israelske stat hvis grænsen mellem israel og palæstina ikke

palæstina som stat hvis man godkender det her

anerkendelse af den palæstinensiske stat

hvorvidt man skal lave særlove for for på en måde at anerkende en ikkeeksisterende stat som ikke har udråbt sig selv

jeg synes det er så relevant at pege på de andre eksempler

vi også bare kunne skride til anerkendelse af

forbindelser på ambassadørniveau mener jeg i høj grad man skal det er noget man tager meget alvorligt for

et kæmpe privilegium man får og det skal ikke gøres på den her sådan lidt

herre christian juhl

deltager som ikkemedlem altså man er ikke medlem af osce det er israel heller ikke men de er nabostater og derfor deltager de i forhandlingerne og i debatterne

spørgsmålet

vil orientere sig ud i verden og ikke kun ind mod danmark

have muligheden for det ser herre søren espersen noget

grønland har tætte kontakter til usa canada eller for den sags skyld alaska eller

skal bestemme hvad danmark vil og vi fører formodentlig stadig væk vores vores suveræne

mit parti synes at det er et glædeligt forslag vi synes det er et vigtigt forslag og et forslag der peger i den rigtige

er det jo et lovforslag der i sin essens omfatter at den palæstinensiske mission i danmark

rettigheder og immunitet der svarer til de rettigheder som andre diplomatiske repræsentationer tildeles lovforslaget er dermed et udtryk for en styrkelse af den palæstinensiske mission i danmark og tilsvarende skridt er som bekendt taget eller undervejs i flere af de andre nordiske lande i radikale venstre hilser vi forslaget velkommen palæstina er endnu ikke i en situation hvor palæstina kan anerkendes som stat men derfor er det vigtigt alligevel

er jo baggrunden for at danmark stemte ja til palæstinas opgraderede status i fn i november to tusind og tolv

det er vores overbevisning at den støtte der ligger i disse tiltag vil styrke forhandlingerne om en tostatsløsning radikale venstre kan derfor støtte lovforslaget i

forslag det handler jo så om

af den palæstinensiske repræsentations position

vi har brug for

give samtykke til den aftale der er

aftale opfatter jeg som en

vi jo også har drøftet det her med vores nordiske kollegaer

vi ved at finland er i gang med samme proces vi ved at sverige

i to tusind og tolv

har lavet en lignende en lignende aftale så man kan jo sådan set sige at

nordiske lande så vi står samlet

vedtagelse som danmark har stemt for i fns generalforsamlingsresolution fra to tusind og tolv hvor palæstina

dermed er det jo en videreførsel og

store arbejde på det her område

sf nu siger jeg tillykke

inden for en ramme hvor man vil garantere staten israels eksistens

hvorfor pokker ændre navnet fra palæstinensernes repræsentation til palæstinas repræsentation

jeg med stolthed fortælle at det er fordi vi anerkender at palæstina er på vej til at blive en selvstændig stat og at vi vil understøtte

i danmark det er et klart signal fra danmark om det

endnu et skridt mod vi mangler lige at de får lov til

det får de ikke i den her omgang og derfor er det jo ikke en fuld anerkendelse af staten

dag jeg mener også at der ligger en meget meget klart signalgivning

at vi vil arbejde aktivt for det og at vi også vil

vis persons besøg i palæstina jeg synes det er særdeles fornuftigt at vi orienterer os også

områder og de folk som endnu ikke

dialog med dem jeg synes at

den vej og jeg håber at vi i en snarlig fremtid kan gøre det at vi

selvstændig stat og at vi vil behandle dem som

uanset om grænserne måske ikke på det tidspunkt

naturlig følge af vores stilling i fn osce og andre internationale organisationer og det

perlerække af internationale organisationer der efterhånden

bestemt ikke at det her er for tidligt

jeg glæder mig som sagt til at vi kan få

været gået i stå i temmelig lange perioder

i forlængelse af den holdning som de fleste politiske partier har her i danmark

fra liberal alliances side vi ser også frem til at

skal have en udvalgsbehandling

det er et nødvendigt og positivt skridt så kan jeg

det forsvar for israel og det israelske folk

men en løsning for det israelske folk forudsætter jo også en løsning for det palæstinensiske folk og jeg savner af og til

det her for det palæstinensiske folk vel vidende at en samlet løsning jo ikke findes før der er en løsning for begge folk det var bare en lille opfordring men

til at kunne eksistere også i fredelig samdrægtighed med sine naboer og på den anden side

ønske om at give palæstinenserne en mulighed for at få deres egen stat og egne muligheder for frit at udleve deres liv

præget vores tilgang til mellemøstpolitikken uanset hvem der har siddet i udenrigsministerstolen og uanset hvad vi ellers har diskuteret

at jeg nu vil komme med et par lidt krasse kommentarer til

særloven der her fremsættes regeringen fremsætter med særloven

at give palæstinas mission i danmark

personalet husstandsrettigheder og immuniteter i et omfang der svarer til de rettigheder og immuniteter der tilkommer diplomatiske repræsentationer her i landet

hjemmel til at give den slags rettigheder til personale der ikke kommer fra en anerkendt stat eller en international organisation eller institution

man på tidspunkter skal støtte palæstinensernes kamp derfor støttede vi også

enige om at man skal støtte præsident abbas meget meget inkarnerede og meget målrettede forsøg på at se om ikke man kan få skabt fremskridt

forhandler udenrigsminister kerry med med de stridende parter og vi synes altså det er meget problematisk at man

på den baggrund kommer løbende med et lovforslag på nuværende tidspunkt

og vi synes man skal yderst tilbageholdende med at anvende

lovforslaget at man har truffet beslutning om at gøre det sammen med finland men det er da ikke noget argument

med danmark så er det lidt ligesom to børn der kommer rendende ind hos mor og far for at få lov til et eller andet jeg synes der skal helt andre

nogen argumenter for at det lovforslag skal fremsættes nu jeg synes også at det er selvmodsigende at man på den ene side erkender at der ikke er nogen selvstændig stat men på den anden

egentlig altid har betragtet danmark som et land der lå i midterfeltet i eu når det gjaldt

der valgte at forsvare staten israels synspunkter uanset hvad nej vi var i midten og vi sagde at hvis der skal være fred i mellemøsten skal man stille krav

det kommer på et rigtig dårligt tidspunkt og vi ser ikke nogen argumenter for det og derfor kan vi på det foreliggende grundlag

den her beslutning er en naturlig følge af den beslutning som hele folketinget

i år hvor vi præciserede hvordan det danske folketing ser på palæstinas situation og regeringen uddybede sine synspunkter netop

og der er ikke noget tvingende behov for at det absolut skal igennem folketinget nu

tilrettelagt at komme med forslaget nu

en fredsløsning på mellemøstkonflikten og der var tale om

første lovforslag som udenrigsminister og det er jeg glad for lovforslaget vil som flere

hjemmel til at palæstinas mission i danmark og missionens personale samt familiemedlemmer tilhørende personales husstand kan indrømmes rettigheder og immuniteter i et omfang der svarer til de rettigheder og immuniteter der tilkommer diplomatiske repræsentationer her

meget bredt flertal i folketinget hænger en anerkendelse uløseligt sammen med en forhandlet tostatsløsning mellem israel og palæstina det har regeringen ofte gjort klart over for palæstinenserne og senest gjorde den tidligere udenrigsminister det den fjortende januar i forbindelse med underskrivelsen af aftalen om palæstinas missions status alle tingets udenrigsordførere var som bekendt indbudt til denne begivenhed og den danske tilgang svarer til hvordan de andre nordiske og en række øvrige europæiske lande har grebet sagen an

mere partispecifikke bemærkninger der har været til venstre der godt kunne have ønsket sig en udstrakt hånd

gerne i al stilfærdighed sige at sagen dog har været diskuteret siden maj jeg forstår at der har været et samråd den sekstende maj med en række skriftlige spørgsmål og besvarelser i forlængelse af det

skal nu ikke skille os ad fordi det er klart at regeringen ikke har noget andet ønske end at tage en dialog

på forhånd garantere at

med det her og det er også en kommentar til nogle

skabe et bedre grundlag for at kunne tage nogle af de her drøftelser end vi har i dag men jeg synes da bestemt at vi skal tale om mulighederne for at lave et fælles betænkningsbidrag lad os se på det

espersen fra dansk folkeparti hvad det egentlig er for nogle grænser

palæstinensisk stat vi snakker om der er jo ikke et palæstina det må jeg give

foreligger en israelsk stat med endelig faste grænser det er først fastlagt når forhandlingerne er færdige men det vi gør her

danmarks anvendelse af betegnelsen palæstina er helt i overensstemmelse med betegnelsen i den resolution som fns generalforsamling vedtog med meget stort flertal

og otte og tredive lande der stemte for

er som sagt ikke udtryk for en anerkendelse af en palæstinensisk stat men regeringens offentligt kendte politik er her at anerkendelsen vil blive en konsekvens af en forhandlet

israel og palæstina men i den her aftale afspejler betegnelsen palæstina den danske stemmeafgivning og det internationale samfunds beslutning i november to tusind og tolv og

hviler på et rimeligt konsistent grundlag tak til både socialdemokraterne radikale venstre sf og enhedslisten for at støtte aftalen og også tak til liberal alliance

i at det har været og er en smertefuld fødselsproces vi håber vi kan

et lillebitte bidrag her

vil se frem til at svare på de spørgsmål som liberal

lovbehandlingen så kom der et lidt krast indlæg synes jeg fra de konservative her til sidst

det både er dårlig timing og

hele taget savner gode argumenter for overhovedet

på bølgelængde med de nordiske lande og en lang

som også tilhører det midterspor som de konservative taler

det at forbedre mulighederne for at føre en konstruktiv og også til tider kritisk dialog med

er udtryk for dårlig timing det jo rigtigt at der pågår forhandlinger men der kunne man fristes til at sige at der godt nok gjort i mange mange år i forskelligt regi

små skridt for at forbedre dialogen med

en meget ubalanceret tilgang at man nu også tager dette skridt men ligesom med venstre tager jeg meget gerne en dialog med de konservative og hører om der kan gøres noget for at betrygge de konservative i

og vores mellemøstpolitik er at alt det israelerne og palæstinenserne kan blive enige om går vi ind for

gud ske tak og lov en masse

på at regeringen vil fremsætte det her lovforslag

hvordan man ser på

kommentar

palæstinensernes mission i i de to pågældende lande men vil udenrigsministeren

der påtænker at gå den samme vej

som udenrigsministeren nævner danmark er i med

indrømmer rettigheder og immuniteter til palæstinensiske missioner helt i medfør af wienerkonventionen

polen tjekkiet østrig rumænien grækenland og cypern

bulgarien frankrig ungarn sverige slovakiet italien portugal slovenien og malta og så er der

immuniteter og påtænker en opgradering af den status og det er luxembourg finland

en mindre kategori kategori fire

spanien holland tyskland og belgien så jeg synes godt man kan tillade sig

i retning af en mere propalæstinensisk status

nu har udenrigsministeren selv svaret på det og svaret er entydigt der er ikke tale om at hele mellemgruppen af eu lande nu

det er jo en justering kan man sige af egnsteaterloven

alle de elementer der er kommet med her gør at

med til at sikre det som er så vigtigt nemlig at vi har et bredt og godt

teaterliv rundtom i landet for der er egnsteatrene jo

det gælder om at sikre at egnsteatrene kan få de bedst mulige vilkår

kan komme ud og nyde de teateroplevelser som jo er en del af fundamentet i vores kulturpolitik i danmark det som er vigtigt

at egnsteatrene ligesom har

som det her lægger op til en periode på fire år hvor man har grundlaget for den økonomi som det enkelte egnsteater skal stå for men det er også vigtigt at den økonomi

spiller ind sammen med den økonomi som bliver afsat

og rundtom i kommunerne til

at det samspil bliver der en meget større mulighed for at styre

man får en fire årig periode til at styre økonomien det er det ene punkt

er at det er vigtigt at det der spilles på egnsteatrene når nu egnsteatrene skal

som egnsteatre også er professionelt produceret teater

nu har vi et egnsteater og så får vi noget støtte

produceret teater der foregår på det enkelte egnsteater det som det her lovforslag

en definition af og en godkendelse af hvad der er

en økonomi der skal godkendes men også at det der foregår

er professionelt produceret teater det betyder jo ikke at teatret ikke kan lave andre ting men i godkendelsen som egnsteater ligger alene det der

professionelt producerede teater med den støtte der er

dermed kan teatret jo også udmærket have en masse andre aktiviteter som indgår i den samlede økonomi

ikke det som teatret bliver godkendt som egnsteater på et sidste punkt

er vigtigt at de penge der bliver givet til teater

de penge der blev brugt på huslejer altså huslejeudgifter og man har strammet og gjort ved igennem mange år men nu bliver det helt klart fastlagt her at man kun må have maksimalt femten procent i husleje af det samlede offentlige tilskud det er en fornuftig disposition der er så bare lige den hage

vi laver den her lov nu og det er det vi har fået præciseret i lovgivningen at

nogle aftaler som rækker nogle år frem i tiden med en

fastsat husleje

derfor er der lavet en dispensationsmulighed og hvis ikke

være en fire årig overgangsordning for de teatre der allerede har

indgået en langsigtet aftale omkring husleje det er jo en rimelig ordning så vi sikrer os at der ikke er nogen teatre som skal lukkes på grund af

samtidig derigennem vil antallet af egnsteatre i refusionsordningen og størrelsen af det kommunale driftstilskud ligge fast for fire år ad gangen det skaber

sikkerhed for størrelsen af den statslige refusionsprocent af kommunernes udgifter til teatre i hele den fire årige aftaleperiode det skal sikre stabilitet for kommunerne såvel som for egnsteatrene hvilket er vigtigt lovforslaget indebærer også at det tydeligt og præcist skal defineres hvad der skal til for at et teater kan karakteriseres som et professionelt producerende teater

kunstråd har i den gældende ordning haft mulighed for i forbindelse med en evaluering af teatrene at fratage et egnsteater statsrefusion men egnsteaterordningen har i sin nuværende form et krav om et vist kvalitativt niveau for nye teatre der optages i ordningen så statens

skal derfor fremover vurdere om teatrets faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau hos landets øvrige egnsteatre

på den måde sikrer vi at der er en høj faglig kvalitet på de egnsteatre der modtager statsrefusion kommunerne har med den nuværende ordning haft mulighed for at give et uforholdsmæssigt højt driftstilskud til et egnsteater og herved opnå et stort refusionsbeløb fra staten ved samtidig at indhente dele af tilskuddet igen gennem en høj husleje det har været muligt i de tilfælde hvor kommunerne ejer de bygninger egnsteatrene lejer sig ind i derfor indføres det nu med lovforslaget at egnsteatrets udgifter til husleje fremover maksimalt må udgøre femten procent af teatrets samlede tilskud hvilket er

at imødegå en udvikling hvor refusion af kommunernes udgifter til egnsteatre inddrages i finansieringen af aktiviteter som ikke kan betegnes som professionel scenekunstproduktion i gængs forstand derfor justeres scenekunstloven således at der fremover kun ydes refusion af udgifter forbundet med egnsteatrenes primære aktiviteter eller aktiviteter i umiddelbar tilknytning hertil der gennemføres ligeledes justeringer med krav om at et egnsteater skal have et fast spillested og en lokal forankring således at placeringen af et egnsteater i for eksempel et kulturhus skal være aftalt på forhånd der er i høringssvarene en generel tilfredshed med lovforslaget og der gives udtryk for at der skabes bedre vilkår for egnsteatrene særlig er samtidigheden og dermed sikkerheden i teatrenes budgetter

socialdemokraterne støtter selvsagt

som vi er med i på baggrund af den generelle aftale der er to og tredive egnsteatre i danmark og det er teatre der har succes der er masser af publikum folk valfarter til dem og det er et stærkt kulturtilbud

fint at man har lyttet til de henvendelser der har været fra teatrenes interesseorganisation og statens kunstråds scenekunstudvalg

egnsteatrene jeg skal ikke gentage hvad de to

hvad det kommer til at indeholde men egentlig bare ganske kort sige

vi selvfølgelig er glade for at de femten procent

der er jo kommuner der har lidt andre forhold for eksempel har gentofte været noget utilfreds i deres høringssvar så derfor er det fint at der også

en mulighed for dispensation ind vi også glade for at kravet om et fast spillested

bliver præciseret præciseret for det er jo afgørende at

har et fast spillested

er vi selvfølgelig også glade for at

ordningen om egnsteatre som er lidt kompliceret nu bliver skrevet ind i en bekendtgørelse

gør det lidt mere overskueligt ellers skal jeg ikke gentage hvad de øvrige ordførere har sagt men

mere grundigt men det er ikke desto mindre hvad de danske egnsteatre har gjort og det er en af grundene til at vi i dag behandler det her lovforslag egnsteatrene ønsker tydelige krav ikke mindst kvalitative men også krav om egenproduktioner og lokal forankring det var alt sammen noget som de fleste af folketingets partier bakkede dem op i og det har været en rigtig fin proces at indgå i forhandlinger med de øvrige partier som alle har været konstruktive vi har stort set været enige det meste af vejen og de små sten der har været undervejs har vi fået ryddet af vejen på en mindelig måde

det betyder at vi i dag står med et lovforslag som stort set alle parter er enige

par bemærkninger men de er dog glade for den samtidighed i aftaleperioden som vi med lovforslaget

og som gør at kommunerne bedre kan fremtidsstyre fremtidsstyre deres udgifter til egnsteatrene

danskere som hvert år besøger vores egnsteatre nu får bedre teatre de får teatre af endnu højere kvalitet de får teatre som er endnu mere

lokale historier og sætte spørgsmålstegn ved den måde som vi hver især måtte opfatte verden på det er det teatret kan og det er det egnsteatret er så eminent til

bliver det endnu bedre så det er med stor glæde og forventning om at komme til at opleve endnu mere fantastisk teater i årene fremover at jeg på radikale venstres vegne naturligvis bakker op

for kulturelt udbud det er derfor vigtigt at de bliver støttet og

deres overlevelse via refusionsordningen vi støtter forslaget da det sikrer

af refusionsbeløbet der må gå til huslejen

og vi støtter forslaget fordi det sikrer en forankring i lokalmiljøet ved at stille krav om et fast spillested sikrer et fast budget og dermed sikrer en overholdelse

sikrer det også et generelt niveau for egnsteatrene ved at statens kunstfonds projektstøtteudvalg vurderer om egnsteatrene lever

mulighed for at leve og udvikle sig når jeg

er med til at sikre egnsteatrene en fremtid det handler blandt andet om at sikre den statslige refusion i hele den fire årige aftaleperiode og i den periode kan statens kunstfonds projektstøtteudvalg få mulighed for at igangsætte opstartprojekter for nye teatre i forlængelse af det har jeg et spørgsmål

partierne bag tillægsaftalen så derfor vil jeg spørge hvorfor partierne bag tillægsaftalen stiller krav om at teatrene maksimalt må have husleje på femten procent af teatrenes samlede offentlige tilskud der står jo også at man kan dispensere fra dette på baggrund af forhold som taler for en højere husleje

goddag mand økseskaft bestemmelse når man alligevel kan dispensere fra den jeg håber og tror

kan udvikle egnsteatrene som et af flere

at vi sammen med kulturministeren kan bruge den til at få flere penge til kultur fra finansministeriet som ellers virker som

ikke har nogen forstand på hvor meget kultur betyder for os alle

glædeligt at der nu bliver større tryghed og sikkerhed i forhold til egnsteatrenes økonomiske rammevilkår altså at man har en sikkerhed i en længere periode ad gangen så det synes vi er en rigtig god idé vi synes også at

lokale teatre altså egnsteatrene er et vigtigt element i dansk kultur vi kunne så godt ønske os at kulturministeren gik videre end det her og måske også prøvede at eksperimentere lidt

nogle rigtig gode rammer men det kunne være spændende hvis man sagde værsgo her har i en pose penge i har dem for fire år

vi jer til en form for friteater man kan bare prøve med et enkelt eller to og lade dem se hvor langt de kan komme så vi kan se om

kan få endnu mere ud af de offentlige kroner som bliver lagt i de her teatre jeg er desværre bange for og hører også fra nogle af teatrene

dukker nakken i forhold til hvad der er af regelsæt

kunne være et spændende næste skridt men i forhold til det her konkrete forslag synes vi det er godt det skaber bedre og sikrere rammevilkår

i en længere aftaleperiode og det er en rigtig god idé så vi støtter selvfølgelig

et forslag der på nogle områder skaber en

den oprindelige lovgivning det betyder mere stabile økonomiske rammer om egnsteatrene det

betyder en større sikkerhed for kvaliteten i sidste ende jo til gavn for publikum

så sikrer det også mod uhensigtsmæssig spekulation i høje

så god en lovgivning omkring teaterlivet i danmark som vi har så vi sikrer gode egnsteatre og dermed gode teateroplevelser for befolkningen

det her lovforslag vil medvirke til at gøre det endnu bedre og endnu mere stabilt med større sikkerhed for

være usikker på de økonomiske rammer og dermed

i en årrække frem rundtomkring på egnsteatrene

med i den tillægsaftale der blev indgået jeg har noteret at der har været nogle høringssvar der også har givet anledning til visse justeringer og præciseringer fra ministeriets side det synes jeg er tilfredsstillende vi må naturligvis under udvalgsarbejdet høre

præciseringer og justeringer som ministeren ministeren har gennemført i det lovforslag der ligger nu og vi kan som sagt

omkring egnsteatrene rundtom i landet har

måden vi har løst udfordringerne på derfor er der

i folketinget der har bidraget til at den proces

forbilledligt samspil mellem teaterudøverne rundtom i landet

interesseret i starten men er faktisk også tilfredse nu med den måde vi har fundet ud af at løse det på fordi de også kan se

også spiller en rolle for kulturlivet omkring deres egnsteater

er et rigtig rigtig godt eksempel på hvordan vi kan arbejde sammen for at få noget

gode ordning vi har i det her tilfælde

egnsteatrene det kan jo være vi kan finde andre områder hvor vi også kan lave den type processer derfor vil jeg sige til

som havde et forslag som jeg ikke helt fik fat i

jeg synes at hvis man har gode ideer til noget der kunne være med til at udvikle nogle ting

i og også forpligtelse til at indvi indvi hinanden i det

finde ud af at gøre nogle ting

herre jørgen arbo bæhr der spørger til de femten pcts

ret udmærket spørgsmål for enten har man det ene

fire årige overgangsordning for at få

på en anden måde det vil vi ikke sætte os til dommer over for vi giver bare nogle rammer nu der gør at vi prøver at få det i den rigtige retning for de teatre som har en meget høj husleje vel vidende at vi ikke kan vide alt hvad der foregår ude omkring som

kræver lidt længere overgangsordninger eller noget andet derfor dispensationsmuligheden så

politisk tilfredshed hvis man kan

forhandlingen er åbnet herre eyvind vesselbo som

i denne sag det lovforslag vi i dag skal behandle handler om to lovændringer angående ophavsrettigheder den første del af lovforslaget har til hensigt at opstille klare regler for hvordan og hvornår forældreløse værker kan benyttes det vil sige værker hvor det ikke er muligt inden for rimelighedens grænser at finde ophavsmanden til værket ændringen bunder i implementeringen af et eu direktiv vedtaget under det danske eu formandskab det er i den forbindelse værd at bemærke at den gældende lovgivning ikke rummer en definition af forældreløse værker

det rådes der nu bod på desuden vil en mere strømlinet lovgivning gøre det lettere for eksempelvis biblioteker

nemlig i forbindelse med digitalisering hvor offentligheden får adgang til værkerne

tilpasning af de gældende regler for ophavsrettigheder anden del af lovforslaget har således til formål at tilpasse

§ fem og tredive til den teknologiske udvikling ideen er at gøre det lettere at beskytte og håndhæve ophavsretten samtidig med at nye distributionsformer ikke udelukkes i venstre finder vi begge dele af lovforslaget hensigtsmæssige

det er venstres opfattelse at implementeringen af eu direktivet om forældreløse værker vil være til gavn for bibliotekerne og dermed øge brugernes mulighed for en bredere adgang til værker og materiale med den gældende lovgivning risikerer værker og lydoptagelser hvor rettighedshaverne ikke kan identificeres og lokaliseres lokaliseres at forblive ukendte for offentligheden vi finder det ligeledes hensigtsmæssigt at opdatere ophavsretslovens § fem og tredive så den er tilpasset den teknologiske udvikling hvorved det bliver lettere og mere gennemskueligt at distribuere radio tv og tv programmer

brugen af on demand tjenester og streaming er kommet for at blive og derfor er det helt afgørende at lovgivningen er tilpasset den nye digitale virkelighed og ikke fortsat kun forholder sig

såkaldt flow tv med ændringerne i forbindelse med nuværende lovforslag får vi en lovgivning der i højere grad er i overensstemmelse med den hastige udvikling inden for de digitale medier i danmark direktivet blev desuden vedtaget i eu under det danske formandskab i to tusind og tolv og derfor er det selvsagt på sin plads at også danske biblioteker får gavn af de eu regler som den danske regering selv har været med til at forhandle på plads så venstre støtter

der gør at videnspredning af radio og tv udsendelser tilpasses den teknologiske udvikling

tilpasses og udvikles så den flugter med aktuelle forhold i samfundet i det her tilfælde den teknologiske udvikling

værker vil jeg påpege at den del af loven har til formål at give visse almennyttige organisationer mulighed for at anvende såkaldte forældreløse værker uden at skulle indhente samtykke hos rettighedshaveren

begrebet forældreløse værker dækker over værker eller lydoptagelser hvor rettighedshaveren ikke kan identificeres og lokaliseres der stilles dog krav til

den almennyttige organisation der foretager en omhyggelig søgning efter de relevante rettighedshavere inden de forældreløse værker kan benyttes hvilket er ret og og rimeligt i forhold til

den del af loven har til formål at tilpasse

med den teknologiske udvikling og der er særlig fokus på at inkludere muligheden for tredjemandsudnyttelse primært primært

det det vil være både umuligt og yderst besværligt for brugere af ophavsretligt beskyttede værker at indhente samtykke til udnyttelsen fra samtlige ophavsmænd det gælder særlig i tilfælde af masseudnyttelse for eksempel udsendelse i radio og tv kabelviderespredning og kopiering på uddannelsesinstitutioner så for på den ene side at tilgodese brugernes ønske om adgang til at udnytte de pågældende værker og på den anden side samtidig at sikre ophavsmændenes rettigheder findes der i ophavsretsloven bestemmelser om aftalelicenser bestemmelserne medfører at en repræsentativ organisation af ophavsmænd til en bestemt type værker kan indgå kollektive aftaler med en bruger om værksudnyttelse inden for et specifikt område og aftalen får ikke alene virkning for medlemmerne af organisationen men også for andre ophavsmænd til samme type værker det mener socialdemokraterne er yderst fornuftigt og vi

men bortset fra det

er den grundlæggende utilfredshed

vi er utilfredse fordi vi faktisk får to systemer nu på den ene side

det gode danske aftalesystem

får vi så det nye eu baserede sidstnævnte er selvfølgelig både bureaukratisk og

hvad er så op og ned i hele den her sag i dag bliver ophavsløse værker og deres ophavsret i danmark jo varetaget af organisationer som koda og copydan kulturarvsinstitutioner

overdrager så ansvaret for disse værkers ophavsret til copydan koda

og det fungerer jo fornuftigt og

og dansk folkeparti synes egentlig at vi skulle fortsætte på denne måde eu burde have baseret sit direktiv på dette system den danske regering burde have fået eu overbevist om det ganske enkelt fordi det er fornuftigt det er gennemskueligt men det ville man desværre i eu ikke lovforslaget udspringer så af eu direktivet med det poetiske navn to tusind og tolv

man i eu er ved at digitalisere europæisk kulturarv hvilket jo er godt man ønsker at stille denne arv til rådighed for offentligheden og det er derfor man også lige skal have styr på de ophavsløse værker så lovændringen bliver et supplement til aftalelicenssystemet i danmark som det står i bemærkningerne

bliver det valgfrit om man vil bruge eu systemets metode eller den danske det vil så også betyde at kulturarvsinstitutioner fremover selv kan registrere og derved bruge ophavsløse værker i stedet for at det er organisationerne der gør det helt ærligt det er jo noget

at man laver en søgning i medlemsstaten

ophavsretshaveren for hvert enkelt værk

søgning skal oven i købet dokumenteres og så skal den sendes til kulturministeriet der så sender det til en eu database for at det hele ikke skal være negativt

gode ting i forslaget bliver et værk for eksempel defineret som ophavsløst gælder det i alle eøs lande men for danmarks vedkommende kunne

at danske ophavsløse værker bliver stillet til rådighed for eøs landenes kulturarvsinstitutioner det ville være en langt bedre og smidigere løsning så omhandler lovforslaget også § fem og tredive om tv efter behov altså on

ikke så meget med det foregående at gøre men

deler lovforslaget så vi ender nok med at sige nej

for hvordan de af direktivet omfattede organisationer

eller en lydoptagelse som findes i deres arkiver eller samlinger et forældreløst værk

bestemmer endvidere hvordan et forældreløst værk kan anvendes og under hvilke vilkår grunden til at vi gør det og grunden til at kommissionen har vedtaget det her direktiv

det er vigtigt at lovgivningen følger med tiden og den teknologiske udvikling og det stadig større krav om tilgængelighed af viden samt bevaring og formidling af den europæiske kulturarv det er alt sammen noget vi fra radikal side støtter

vi støtter også indførelsen af kapitel seks og vi støtter også ændringen af

har til formål at følge den teknologiske udvikling

når man viderespreder radio og tv udsendelser i kabelanlæg

virker som en god og fleksibel løsning men den største del af forslaget handler om implementering af et eu direktiv vedrørende brug af forældreløse værker

både om en ændring af ophavsretsloven og om en ny bekendtgørelse

handler både om definitionen af forældreløse værker

er begunstiget hvilket materiale der er omfattet af loven

er det faktisk et rimelig godt forslag

vil jeg godt slå et slag for det danske aftalelicenssystem

jeg har læst ministeriets bemærkninger i høringsnotatet

lovforslaget indføres et alternativ til aftalesystemet når vi snakker om værker som er grænseoverskridende mit spørgsmål er hvorfor

når vi så snakker om hvilke værker

blandt andet om filmværker men ikke om billedoptagelser der ikke betragtes som værker eller om selvstændige fotografier ministeriet siger at det skyldes at der ikke er hjemmel til det i direktivet

jeg håber at få en god forklaring fra

disse kommentarer også de negative synes jeg at lovforslaget er bedre end ingenting men jeg synes jeg skal have nogle gode svar fra ministeren

vi har jo noteret os at der er en del høringssvar som

udviser en del skepsis i forhold til det spørgsmål for eksempel understreger danske advokater at systemet til registrering af forældreløse værker er omstændeligt og rummer risiko for fejl hvis for eksempel et bibliotek fejlagtigt registrerer i den fælleseuropæiske database at et værk er forældreløst

det bringer altså rettighedshaveren i en retssikkerhedsmæssigt usikker position

som understreger at reglerne om forældreløse værker ikke er kommet til veje på baggrund af danske ønsker det gælder dansk artist forbund koda og samrådet for ophavsret de understreger samtidig at vi fra dansk side fint har kunnet håndtere problemstillinger i forbindelse med forældreløse værker igennem de aftalelicensordninger som har fungeret i årevis

til de nye eu regler for forældreløse værker ikke er groet i danmarks have så er der som de skriver god grund til dels at udvise tilbageholdenhed hvor direktivet giver valgfrihed i implementeringen

lægge op til at forældreløse værker også fremadrettet i videst muligt omfang håndteres igennem aftalelicensbestemmelserne det synes vi

der er god grund til også at bruge udvalgsbehandlingen til at undersøge så vi altså kan være helt sikre på at der ikke finder en overimplementering sted og at vi ikke gør ting vanskeligere i forhold til den måde de har været håndteret på

der sikres en ordning så man trygt kan operere med

man kan give offentligheden adgang til også de værker uden at risikere at komme i konflikt med reglerne og det er

for så vidt angår den anden del af lovforslaget er der

demand tv bliver mere og mere brugt

er helt fornuftigt at vi gør det og derfor kan vi som sagt

at gøre med et meget kompliceret område det er både teknisk kompliceret og juridisk kompliceret

den situation at den teknologiske udvikling giver nogle nye muligheder for at udbrede indhold som tekster og film til almenheden

giver også bedre muligheder for at bevare og udbrede kulturarven for eksempel ved at der fremstilles digitale kopier af tekster det er vigtigt at ophavsretsloven indrettes på en måde så disse nye muligheder kan udnyttes

at det sikres at rettighedshaverne får vederlag når deres værker anvendes og det fremsatte lovforslag har netop til formål at gøre disse to ting at modernisere ophavsretsloven på to specifikke områder hvor der konkret er behov for tiltag i dag for det første foreslås det at implementere direktivet om de såkaldte forældreløse værker hvor rettighedshaverne ikke kan identificeres eller lokaliseres

disse tilfælde ikke muligt at indhente samtykke fra rettighedshaverne og det vil ofte være en udfordring for de almennyttige organisationer

digitalisere den europæiske kulturarv organisationerne kan efter de nye regler anvende de forældreløse værker hvis de efter en omhyggelig søgning ikke kan finde rettighedshaverne samtidig indeholder ordningen en sikring af

som senere måtte blive opmærksom på at hans eller hendes værk har været anvendt som forældreløst værk med direktivet bliver der skabt fælles regler om de forældreløse værker i alle medlemsstater og det har den konsekvens at danske borgere nemmere vil kunne få adgang til samlinger i udenlandske biblioteker museer og lignende for det andet foreslås det at gøre ophavsretslovens § fem og tredive mere tidssvarende

tager højde for den måde som tv og radioprogrammer anvendes på i dag den nuværende § fem og tredive er sidst revideret i nitten seks og halvfems hvor den elektroniske verden var en helt anden end den

det var for eksempel ikke almindeligt at få adgang til beskyttet indhold on demand

vise tv udsendelser i butikslokaler den foreslåede ændring af § fem og tredive betyder at bestemmelsen bliver ajourført til den digitale verden og konkret sker det ved at gøre det nemmere for brugerne og rettighedshaverne at indgå aftaler om nye former for anvendelse af

næste uge den seksogtyvende februar klokken elleve her i folketinget i kulturudvalgets regi og derfor vil jeg også sige både til herre jørgen arbo bæhr og

set er velegnede til at blive behandlet ved

et papir hvor vi rejser alle de

er det velanbragt at vi gør noget ekstraordinært for at få det tekniske forstået

gerne bidrage til derfor ser jeg frem til

af lovforslaget og jeg håber selvfølgelig kan få meget bred opbakning til

jeg hørte godt hvad herre alex ahrendtsen sagde

et forfængeligt håb og vi kan jo se hvor langt vi kan komme

så med de ord indbyder jeg til samarbejde om at få afklaret alle de problemstillinger der er i den

det er forbillede for resten af eu og

parallelt system som skal være

og det er eu systemets metode det er langt mere bureaukratisk og det kræver faktisk noget mere arbejde end det nuværende system så hvorfor er det at regeringen og kulturministeren synes det er så god en idé for det første at have to systemer og for det andet at implementere

digitalisering er grænseoverskridende og at vi har en interesse i at kunne indhente værker i andre lande

tilfælde i europa som vi også kan få

vi har nogenlunde fælles regler for hvordan vi definerer hvad man gør i tilfælde af at de værker er det vi kalder forældreløse eller ophavsretsløse

kan hver enkelt kulturarvsinstitution gå ud og finde og registrere værket hver enkelt institution det vil sige alle biblioteker og alle museer i stedet for overlader det til til nogle organisationer

det er da et dårligere system så skal man yderligere registrere det igennem kulturministeriet der så sender det til eu det er da bureaukratisk det er kompliceret og det er absolut ikke en forbedring af det vi har så endnu en gang hvorfor er det at regeringen synes det er

få to systemer når det nye endda er dårligere

det får vi ved at have en fælles måde at håndtere den problemstilling på som følger med forældreløse værker det er

jeg synes det er en fordel at vi også er i stand til at trække på kulturarven i andre dele af europa som jo også er en del af vores kulturarv

opstået i europa uden for danmarks grænser inden den kom til os det er bare et eksempel som jeg synes er rimelig enkelt men vi vender tilbage og jeg vil

veje for og imod

er mest hensigtsmæssigt

betydelig forskel i den måde hvorpå kommunerne håndterer den her opgave

at tilvejebringe parkeringspladser i forbindelse med større byggerier der er med lovforslaget her givet to muligheder enten kan man betale til en parkeringsfond

endnu ikke helt afklaret vi vil gerne drøfte lovforslaget

er spørgsmålet om kommunal handlefrihed og mulighederne for at kommunerne kan indrette sig på forskellig vis og på den anden side er der

at en enkelt kommune ikke er i stand til at håndtere den her opgave på en tilfredsstillende måde de hensyn vil vi gerne drøfte vi er umiddelbart positive men har også nogle betænkeligheder så jeg forventer at vi i forbindelse med udvalgsbehandlingen dels får en drøftelse med ministeren og dels får drøftet i udvalget

vi står med er sådan relativt teknisk og måske en en smule tørt men til gengæld er formålet

undgår alt for uens praksis hidtil har praksis nemlig betydet at borgerne ikke på

lovforslaget vil gøre at dette i højere grad bliver nemt at forudse nemlig ved at alle borgere bliver mødt med de samme krav

der skal stilles i tilfælde af

det er positivt med det klare regelsæt og det vil styrke retssikkerheden så på den baggrund er

jo godt lide at der er klare og enkle regler og vi forstår da også på på lovforslaget at det

som man i regeringen prøver at skabe nemlig

ensartede regler i hele landet sådan

en bygherre ved hvilke regler han har

han ønsker at bygge i

de standardregler som man fra regeringens side gerne

at den samme regel gælder i hele landet så kunne

man synes fungerer og passer bedst til til ens kommune

i dansk folkeparti da ikke helt sikre på at det er en god idé

kommunerne have friheden til at fastsætte en praksis som passer til den enkelte kommune desuden kan man

har en praksis som er mere lempelig eller mere fleksibel for bygherrer

holder fast i det nuværende system hvor man har lokale regler så selv om det er klart og overskueligt

ringere for borgerne og for kommunerne

samtidig vil jeg også godt understrege at jeg godt

udmærkede holdninger til hvad der foregår i egen kommune

så jeg vil dykke ned i nogle ting i udvalgsbehandlingen

etableres parkeringspladser når der opføres ny bebyggelse det har vist sig at

kommunerne administrerer forskelligt og ifølge ministeriet har mindst en kommune systematisk dispenseret på en bestemt måde fra radikal side synes vi ikke det er i orden over for borgerne at deres retstilling blæser i vinden alt efter

kommune man søger dispensation i

det er vigtigt at man er lige for loven og at der er ensartethed i hvordan dispensationer bliver givet den her lov sikrer at dispensationer kun kan gives ud fra de rammer der er i loven og derfor støtter vi lovforslaget

jeg også nævne at der er en lille lovteknisk præcisering af byggelovens bestemmelser om at

skal bruges ved ikkevæsentlige ombygninger eller forandringer der har betydning for elforbruget

det er enhedslisten imod og vi støtter at kommunerne fortsat har mulighed for at

stilling til særlige forhold ikke alle byggerier er ens og heller ikke de der skal bo eller arbejde i den pågældende bygning har ensartede krav der er stor forskel på om det drejer sig om en undervisningsinstitution hvor der er flest unge

til parkering til to så forskellige byggerier det vil også være meningsløst at opstille de samme krav til et nybyggeri der ligger tæt på den kollektive trafik som til et nybyggeri der ligger i byens udkant

langt til busser og tog her kunne det i stedet være relevant at se på stationsnærhedsprincippet og hvorfor dette er helt fraværende i lovforslaget

skal have mulighed for at kunne skønne individuelt og det er ikke noget staten skal blande sig i for det har staten ofte og det ligger jo i sagens natur ingen forudsætninger for at kunne vide noget som helst om kommunerne har forskellige behov og nogle vil eventuelt gerne forsøge sig med andre bosætningsformer herunder reducere brugen af bilerne i deres bymæssige bebyggelser med lovforslagets stramninger forhindres kommunerne

og det kan da undre for enhedslisten er af den opfattelse at regeringen støtter initiativer der kan begrænse brugen af biler og at regeringen ud ønsker at fremme andre transportmidler

normalt positivt men

et mål i sig selv er der ikke plads til at kommunerne bruger dispensationsmuligheden til at fremme nogle af de mål der kendetegner en grøn og bæredygtig byplanlægning det sidste er vigtigere end tomme juridisk betragtninger om et klart retsgrundlag enhedslisten ønsker altså at fastholde kommunernes ret til at

samtidig mener at kommunerne og byrådene skal have mulighed for at bruge den sunde fornuft under ansvar over for

det meget svært at stemme for det her lovforslag

vi at regeringen vil af med unødigt bureaukrati

skal gøre det lettere at være dansker at det er på tide at vise tillid til institutionerne og medarbejderne og at vi selvfølgelig heller ikke er klogere herinde end dem derude som ved hvor skoen trykker vi kender alle

sammen formuleringerne men det er jo bare snak så sent som i dag har jeg i min egen lokalavis

en halv side hvor den radikale

substansen i det vi bliver præsenteret for her jo det er minsandten en problematisering af

begrundelser en kommune må give en dispensation når en regel er for snærende

i en bekendtgørelse hvilke særlige præmisser der må anføres i begrundelsen

vi kan se i høringssvarene at der nu hvirvles op i om det kræver en ændring af planloven og hvad nu med tinglysningskravene er det der lovligt må stå for det

og så kan vi vente os en lang procedure i forbindelse med bekendtgørelsen

så der skal nok blive brugt nogle tusinde djøftimer

diskuteres hvilke særlige typer begrundelser

usikkerhed om hvornår det lige er noget kan kaldes for vedligeholdelsesbyggearbejder eller væsentlige ombygninger når man ændrer i bygningsforholdene og

så lokalt som parkeringspladser hvor alle mulige forhold kan begrunde en særlig løsning som vi allerede

i nogle boligområder kører man jo slet ikke i

noget der er mere lokalt end parkeringspladser ved boliger

vil blive ved med at komme den slags marginallovgivning herindefra så jeg vil bare sige at vi gerne vil

sætter vi os ned og kigger lidt på tingene og siger

vi frem til at vi ikke umiddelbart i forslaget kunne læse os til hvorfor det er nødvendigt her

faktisk igen påfaldende meget på linje med med det der blev sagt fra enhedslistens

finder ud af lokalt og at der kan være ganske gode grunde til at man gør tingene forskelligt i forskellige kommuner vores kommuner ser jo ganske forskellige ud også i forhold til det her med hvor svært det er

ministeren mener at der er de her tungtvejende

og der må jeg nok sige

mindre sag men hovedformålet med lovforslaget er at skabe klare og ens regler for hvornår og hvordan kommunerne kan dispensere fra byggelovens krav om at der skal etableres parkeringsarealer på ejendommen når

vil gerne allerede fra starten af min tale imødekomme det ønske der har været om at vi under udvalgsbehandlingen selvfølgelig

for at drøfte det her nærmere med alle de spørgsmål og detaljer der måtte knytte sig til det men lad mig sige i dag at klare og ens regler er en forudsætning for borgernes retssikkerhed og dispensation fra lovregler bør kun ske i særlige tilfælde der er konstateret en praksis i én kommune hvor kommunen systematisk dispenserer fra byggelovgivningens krav om etablering af parkeringspladser på egen grund i disse tilfælde gives

at ejendomsejere forpligtes til enten at etablere parkeringspladser inde på grunden på et senere tidspunkt der ikke er nærmere bestemt eller til at indbetale et beløb til kommunen svarende til udgifterne for etablering af de pågældende parkeringspladser tidspunktet for indbetaling er heller ikke bestemt nærmere men skal ske når kommunen beslutter det der er set eksempler på deklarationer der er tinglyst for mere end tredive år siden uden at kommunen har forsøgt at indfri deklarationerne men kommunen kan fortsat med meget kort varsel kræve deklarationerne indfriet denne praksis varetager ikke hensynet til borgerne

for at forudse hvornår eller hvorvidt kommunen vil indfri den deklaration der er tinglyst på ejendommen den varetager heller ikke lovens oprindelige formål med bestemmelserne om parkeringsarealer nemlig at der skal etableres parkeringsmuligheder i takt med at der opføres ny bebyggelse samtidig med at der er et klart og ens retsgrundlag for

dispenseres fra kravet om parkeringspladser på egen grund

byggelovens dispensationsbestemmelse ændres

kun kan dispenseres fra kravet om parkeringsarealer på egen grund efter de særlige regler der

jeg bemyndiges til at fastsætte nærmere bestemmelser der udtømmende regulerer kommunernes muligheder for at dispensere fra kravet om parkeringspladser på

bygherren skal indbetale et beløb til en kommunal parkeringsfond hvilket der allerede er regler om eller på betingelse af at bygherren

ansøges om dispensation kan fremlægge forpligtende grundlag

at bygherren selv tilvejebringer parkeringspladserne

afslutningsvis vil jeg kort bemærke at lovforslaget også indeholder forslag om at byggelovens bestemmelse der definerer byggelovens anvendelsesområde præciseres byggelovens bestemmelse om at byggeloven finder anvendelse ved ombygninger og andre forandringer har betydning for energiforbruget præciseres så det tydeligt kommer til at fremgå at byggeloven finder anvendelse uanset om ombygningen eller forandringen er

lovforslaget her i tinget i dag også jeg ser frem til de fortsatte drøftelser om lovforslagets enkeltelementer i klima energi og bygningsudvalget og med disse bemærkninger

hele landet jeg kan forstå at ministeren mener at der er en enkelt kommune i landet

lokalt kan finde mere lempelige eller fleksible

løsninger så kan ministeren ikke fortælle mig hvor er behovet for det her lovforslag opstået

og at vi har et sigte på borgernes retssikkerhed hvor vi gerne vil have at reglerne er gennemskuelige og ens for alle jeg kan

har initieret at vi nu går til det her arbejde dog kan

nu til mit spørgsmål er der noget andet område som ministeren kan komme i tanker om

mere lokalt end lokale parkeringspladser foran

mere lokalt underforstået hvad skal vi egentlig med kommunerne hvis kommunerne

være i stand til at vurdere hvad der er rigtigt og forkert under ansvar over for deres borgere

noget andet område som er mere tydeligt lokalt når det her åbenbart er et område som staten skal pille rigtig meget ved

vil man få nogle deraf afledte problemer med biler der ikke er plads til i gaden

derfor at der har været det her ønske om at man tilknytter parkeringspladser til nyopførte byggerier

begrundelsen for den specifikke lovgivning

er mere lokalt men jeg kan

forhandlingen er åbnet det er først ministeren for by bolig og landdistrikter der har ordet

betydelige økonomiske problemer

at huslejen skal sættes fri for alle lejemål der udlejes af en ikkeprofessionel udlejer som kun ejer ét lejemål nu kunne man jo tilsvarende være bekymret for hvad det vil betyde for den anden part i lejeforholdet men det bekymrer tilsyneladende ikke liberal alliance

nogen som helst måde lejelovgivningen beskytter jo lejeren som den svage part i lejeforholdet det er derfor at der i loven er taget stilling til en række forhold som er af væsentlig betydning for

herunder specielt beskyttelse mod opsigelse fra udlejerens side samt fastsættelse og regulering af lejen det synes jeg er godt for det sikrer nemlig at lejerne i ens lejligheder skal betale det samme i husleje der er ingen grund til at en lejer i for eksempel en ejerlejlighed der udlejes af en ejer der kun har den her ene ejerlejlighed skal betale mere for sin bolig end naboen

konsekvensen af forslaget

der skal gælde særlige regler for udlejere der kun udlejer én bolig liberal alliance har været på banen før med forslag til liberalisering af lejefastsættelsen

jo ikke noget nyt i det nye er vel nærmest at man lige skal prøve

lige så liberalt som liberal alliance kan man sige der er vel også en lille smule usikkerhed om

i den her sag men herre lars løkke rasmussen har i hvert fald slået fast at der ikke bliver tale om at røre ved huslejereguleringen så jeg ser frem til at høre venstres ordførers

søren pinds svada der nærmest lignede noget fra liberal alliance det er godt at lejereguleringen er med til at sikre at almindelige mennesker kan bo til rimelige huslejer i hele landet

så er der jo også den anden part i lejesagerne nemlig de ofte ikkeprofessionelle

her er der tale om mennesker der måske ikke kan få solgt deres bolig eller som vælger at vente med at sælge boligen til bedre tider og derfor vælger at udleje deres bolig der har i medierne været omtalt flere sager hvor lejen for sådanne lejemål typisk er blevet fastsat alt for højt fordi ejerne har haft en forventning om ved udlejning at kunne få dækket alene deres nettoudgifter som andelshaver

betales af på lånene det giver lejelovgivningen ikke mulighed for

en lejlighed i et område hvor boligreguleringslovens regler

fastsættes og reguleres således på samme måde uanset om lejligheden er en lejelejlighed eller en udlejet andelsbolig eller en udlejet

sådan skal det også være selv om det har betydet at nogle udlejere af ejerlejligheder eller andelsboliger har oplevet at få den krævede leje sat ned af huslejenævnet så kan man jo spørge om der ikke er grund til at bekymre sig om den slags ikkeprofessionelle

erhvervsmæssigt og som derfor

opmærksomme på den gældende lejelovgivning for her er jo tale om mennesker som ikke af ond vilje gør noget forkert men det er der jo grund til at være opmærksom på det også derfor vi har skabt mulighed for at udlejere af

eller andelsboliger kan anmode huslejenævnet om at få forhåndsgodkendt huslejen ordningen der trådte i kraft sidste år giver mulighed for inden udlejning at få huslejenævnet til at vurdere

huslejenævnet kan derfor ikke ved en senere sag mellem ejeren og den kommende lejer ændre lejen medmindre der foreligger ændrede forhold det giver ejere af en ejerlejlighed eller andelsbolig bedre mulighed for før udlejning at danne sig et overblik over de økonomiske konsekvenser af udlejningen og dermed sikre sig imod lejenedsættelse på det grundlag kan ejeren eller andelshaveren så beslutte om de vil leje deres lejlighed ud eller om den skal stå tom eller eventuelt skal sælges

for de ikkeprofessionelles vedkommende at udlejeren kan få fastsat den rigtige leje så på den baggrund kan det også undre mig at liberal alliance som det eneste parti ikke stemte for forslaget om forhåndsgodkendelse og regeringen kan på den baggrund ikke støtte

den ene bor hos en professionel udlejer med mange lejemål og

en amatørudlejer der kun har et enkelt lejemål men der er allerede forskel på naboer i dag som følge af en lovgivning som

en person som bor i en opgang der er bygget i januar nitten to og halvfems

er under hård regulering nemlig den ældre

så det er sådan allerede i dag og det er med ministerens accept at det er sådan at lejere kan betale forskellige huslejer fordi det tjener et formål man er bange for at der ikke bliver bygget nye private lejeboliger

de stakkels udlejere af egen bolig som kommer i klemme fordi de

det ved man jo godt på forhånd men de steder hvor vi har reguleringen er det en særlig pointe at der må gælde ens vilkår

vi er meget optaget af at almindelige mennesker politibetjente frisører

ole birk olesen kommer med ville betyde en betragtelig en betragtelig huslejeforhøjelse for alle de her ejendomme

ikke få dækket renteudgifterne til sit lån hvis man har en lejlighed som har været dyr at købe men som er omfattet

af hård huslejeregulering så ikke engang de almindelige faste udgifter til renter og hvad der ellers måtte være af vedligeholdelse og lignende kan man få dækket med den huslejeregulering

et problem det må ministeren da kunne se og uanset

finanskrisen eller på et tidspunkt med meget lave boligpriser eller om ejeren havde lånt hele eller dele af købesummen til høje renter eller havde betalt helt eller delvis

det er vel ikke rimeligt at lejeren skal

afhængig af det det der er vigtigt at vide er hvad man skal give i husleje

det her er en lejebeskyttelseslov der gælder altså nogle regler for at sikre at almindelige mennesker kan bo i vore byer og det forslag som herre søren pind jo fremsatte før liberal alliance fremsatte

hvor de ikke kunne komme af med den ene de havde problemer med udlejning af deres ekstra bolig men i dag er der kommet gang i boligmarkedet igen der må derfor være relativt få tilbage der sidder med to boliger og som ikke

tilbage må i højere grad skyldes at man ikke ønsker at realisere tabet på den ekstra bolig boligpriserne er jo faldet betydeligt i store dele af danmark

men desværre har mange jo tabt penge

der er sandsynligvis også en del udlejere som ikke kan komme ud af lejeaftalen

deres ekstra bolig og det betyder at de ofte af denne årsag ikke kan sælge deres bolig men den problemstilling er der ikke taget hånd om i det her

betinget af at udlejer kun har én udlejningsbolig dermed lægger

til spekulation

incitament til at fordele udlejningsboliger på familiemedlemmer med videre

helt grundlæggende må jeg dog slå fast at venstre ikke går ind for fri huslejefastsættelse

op om lejerbeskyttelsen det er jo også en forbrugerbeskyttelse

skyldes det at det ikke harmonerer med tryghed for danskerne fri huslejefastsættelse vil føre til højere husleje for en del mennesker og en del af disse

for danskerne

det danske boligmarked med det resultat som det også bliver nævnt at mange der har små indtægter ikke har råd til

så kan de stå på gaden er det sådan at man i venstre i virkeligheden spiller på to heste på en gang man har en officiel politik og så har man herre søren pind der sender nogle prøveballoner op herre søren pind er jo ikke herre hvem som helst

jo så højt placeret i venstre at han for eksempel kunne blive udenrigsminister hvis venstre

regeringsmagten efter næste valg så han er jo ikke herre hvem som helst så mit spørgsmål er er der i virkeligheden tale om at venstre har to meninger på samme tid og pludselig om fire måneder er det måske herre søren pinds huslejepolitik som bliver venstres politik

søren pinds egen holdning det var ikke venstres holdning dermed

kan gå til at en så højt placeret person som herre søren pind der kan blive udenrigsminister i en kommende

ind for fri huslejefastsættelse

som kan risikere at blive slæbt i retten af en lejer som har accepteret en bestemt

i en kontrakt som er underskrevet men som nu vil forsøge via huslejenævnet at få huslejen sat ned til et niveau der ligger under det som man egentlig har aftalt med udlejer det er en meget ringe situation at stå i for de her boligudlejere mange af dem er jo bare folk som

almindelige mennesker som har en bolig tilovers i et stykke tid måske fordi de har købt en anden bolig og ikke lige kan få solgt den de har måske fordi de skal et par år til usa eller et andet sted i udlandet og i det par år har brug for at udleje deres bolig og så kan de ikke engang lave en aftale med en lejer som står ved magt men bliver hevet i huslejenævnet og bliver der tvunget til at leje ud til en pris som er lavere end deres udgifter

tusind kroner om måneden for at have og så skal de så leje den lejlighed ud til en anden og så synes de bare det er rimeligt at de får en husleje på otte tusind

som svarer til den udgift de har ved at have lejligheden

at man får lov til at dække sine egne udgifter når man lejer ud til en anden synes venstre slet ikke det

løsning og det kræver mere gennemsigtighed

det her område for det vil løse en stor del af de her problemer det vil ikke hindre at folk taber penge på boliger de har købt alt for dyrt dengang det gik rigtig godt i danmark

men det vigtigste

så er det

ungdom egentlig går ind for

år tilbage gik man selv ind for det

at man ikke vil komme frem til den til den politik som venstre egentlig stod for på et tidspunkt

ændrer den her situation ikke noget som helst ved venstre har en helt klar holdning venstre går ikke ind

udtalelser

kunne det jo være at man satte den fri alligevel

statsminister tvivler jeg på at de får en socialdemokratisk

at gennemføre fri huslejeregulering så jeg tror ikke at der

ville heller ikke sikre fri huslejeregulering medmindre

for fri huslejefastsættelse det tvivler jeg på nej vi har garanteret at

huslejeregulering der sikrer at almindelige lønmodtagere kan bo i hele landet

huslejereguleringen som blandt andet herre søren pind fra venstre har foreslået vil huslejen for private udlejningsboliger blive sendt på himmelflugt den uafhængige forskningsinstitution dream har beregnet at

for trehundredetusind private udlejningsboliger stige

i gennemsnit halvtreds procent

det kan være flere tusind kroner om måneden som hårdtarbejdende danske familier skal ud og finde i deres husholdningsbudget det ville være meget svært for mange konsekvensen ville være at helt almindelige lønmodtagere ville blive presset ud af byerne

kun de rigeste ville få råd til at bo en sådan skævvridning af samfundet er socialdemokraterne imod vi ønsker at alle samfundslag kan bosætte sig i byerne så både læger sosu

assistenter og den arbejdsløse fortsat kan mødes i den lokale brugs og have børnene i samme folkeskole pilles der ved huslejereguleringen tror vi at det vil skabe utryghed i mange familiers økonomi det er jo ikke alle der har to tusind kroner

folks privatøkonomi er det sidste som vi har brug for hvis vi skal skabe et stemningsskifte i dansk økonomi

til at bide sig fast så vi kan skabe yderligere vækst og arbejdspladser liberal alliance har flere gange foreslået at fjerne huslejereguleringen helt

såkaldt ikkeprofessionelle udlejere

vi fra socialdemokratiets side også imod det er nemlig et skridt i den forkerte retning vi mener at vi skal holde fast i lejelovgivningen der beskytter lejerne

fra liberal alliance kan man jo forestille sig

to identiske lejligheder har to vidt forskellige huslejer hvis den ene

en lejlighed og den anden ejer resten

risikerer økonomiske problemer ved indgåelse af lejeaftalen hvor lejen er sat for højt er imødekommet med en forhåndsgodkendelse af lejen som trådte i kraft sidste år

de ikkeprofessionelle udlejere få huslejenævnet til at vurdere om lejen er i overensstemmelse med gældende regler på den måde kan udlejeren få et overblik over de økonomiske konsekvenser ved en udlejning

der ændres ved huslejereguleringen og med disse ord

for at alle mulige mennesker

jan johansen bekræfte at rigtig mange

hen vælger at lade deres bolig stå tom for øjeblikket fordi de ikke ønsker at komme ind i det her morads med huslejeregulering og lejelov

de ikke kan overskue det og fordi de ikke kan se nogen fornuft i at få en lejer ind som kun må betale en husleje som ligger under hvad de reelle omkostninger ved at udleje

boligen ligger på kan herre jan johansen

at det faktisk fører til at færre lejemål er til

leje end hvis man ikke havde nogen

for det man gerne vil leje ud eller også må man tage bestik af

en gang for alle og så sælge med det tab der er fordi

ny ejer altså problemet ved at man gør det så besværligt at udleje en ejerbolig er jo at

så mange der ønsker at udleje så sælger de i stedet deres bolig

og det bliver der færre udlejningsboliger af selv om herre johansen hævder at der kommer flere udlejningsboliger ud af det

det jeg kender også nogle der har lejet deres

jeg må også sige at problemet er blevet mindre især i de store byer hvor priserne på ejerlejligheder er steget igen

vi holder fast i at huslejereguleringen skal være der så vi ikke får

men det er også rigtigt som liberal alliance beskriver i deres beslutningsforslag at der har været en række sager hvor private udlejere

de har måske fremlejet deres hus eller ejerlejlighed fordi de ikke har kunnet sælge og mange har tænkt at de bare skulle have dækket deres udgifter og så er det endt med at en

er gået i huslejenævnet og udlejeren

betale rigtig mange penge tilbage

særlig gennemsigtig på det her område

til de kommende lejelovsforhandlinger som vi nu skal i gang med den der logiske tankegang med at man have dækket sine udgifter som mange vil have

er nogle udfordringer på det her område om det skal være bedre oplysning eller andet må vi jo så drøfte på den anden side er vi så også i dansk folkeparti glade for at vi

med i forhold til den forhåndsgodkendelse der er så man kan få en forhåndsgodkendelse inden man lejer

med til at finde nogle løsninger vi mener så ikke at liberal alliances løsningsmodel er den rigtige men dermed ikke sagt at vi ikke kan drøfte den og de udfordringer der er jeg har læst en række artikler og jeg står også med en artikel her hvor

virke som meget lidt og derfor skal vi finde

en god balancegang som sikrer at

betale rigtig mange penge tilbage men nej vi kan for det her forslag men dermed ikke sagt at man ikke kan kigge på om der er andre muligheder

nemlig uenige med liberal alliance og det er vi af to årsager dels mener vi at regulering af huslejepriser sådan helt overordnet set betyder lavere priser på lejligheder og dermed bedre muligheder for blandede byer det går vi sådan set ret meget op i det radikale venstre

og vi synes heller ikke at det skal betyde at der skal være forskel i prisen på

medføre at man kunne have to identiske boliger som så har

de eksempler som vi har set og som flere andre ordførere har nævnt hvor

efter lang tid at sætte huslejen betragteligt ned og på den måde er blevet fanget i en uheldig situation naturligvis skal begrænses

at de der lejer en enkelt andelsbolig eller en enkelt ejerlejlighed ud kan gå til huslejenævnet og bede om en forhåndsgodkendelse af deres leje så de ved hvad

grundet de de to indledende årsager

enogtredivete januar nitten en og halvfems og den regulering som er meget strammere for ældre boliger der er bygget før

den radikale ordfører beklager vil opstå her med det her forslag er allerede virkeligheden i dag derude så hvorfor ikke bare gå lidt længere ad den vej

ved siden af hinanden det er jo jo noget man har lavet i den gamle og den nye boligmasse og i øvrigt har man jo med lejeloven i hånden givet mulighed for at de boliger som følger den gamle lovgivning

kan træde ind i ind i de nye regelsæt

hvis hvis beslutningsforslagsstillerens

det er en person en person med én lejlighed der ejer den ene lejlighed

to eller fem eller ti eller halvtreds

det synes jeg ikke giver mening og det er vi politisk uenige i og

at vi efterlader titusinder af mennesker i de store byer uden tag over hovedet

derfor er det gode regler som gælder ved omkostningsbestemt husleje i ejendomme opført før nitten to og halvfems nu vil liberal alliance så ophæve reglerne hvis man kun udlejer én lejebolig én lejlighed eller ét parcelhus det forslag vil betyde at man åbner en ladeport for spekulation simpelt hen hvis forslaget blev vedtaget ville mange mennesker købe en ejerlejlighed eller et parcelhus som investeringsobjekt fordi de nu kunne tage en langt højere husleje end efter de hidtidige regler det ville forvandle mange lejligheder

alt for dyre for mennesker med små

jævne indtægter undersøgelser viser at huslejen i gennemsnit ville stige med tyvetusind kroner per år og i københavn ville der være mange lejligheder hvor huslejen simpelt hen ville blive fordoblet

derfor går sf imod det her forslag vi stemmer imod beslutningsforslaget fra liberal alliance jeg vil også tilføje at forslaget

vil betyde at vi vil få langt flere nomadelejere der er nødt til at flytte fra sted til sted med jævne mellemrum det skyldes at

være tale om et tidsbegrænset lejemål

det er et system der resulterer i tusinder af nomadelejere der vil opleve en meget stor utryghed

forslagsstillerne vil så gerne hjælpe de mennesker der gerne vil sælge deres ejerlejlighed eller parcelhus

på grund af tidernes ugunst

gøre det til en pris som

så melder spørgsmålet sig selvfølgelig hvor stor må huslejen så være men denne gruppe borgere kan jo sådan som det også er blevet belyst flere gange her i debatten

med fordel bruge den mulighed der er blevet indført af regeringen nemlig at man som noget nyt kan få en forhåndsafgørelse fra huslejenævnets side om hvad huslejen må være dermed kommer man som udlejer ikke ud for overraskelser

man går ind til og det betyder at det problem som liberal alliance vil løse

kan man allerede nu løse på en anden måde som vel at mærke ikke har de uheldige bivirkninger som liberal alliances forslag indebærer

det er jo netop sådan i dag at folk indgår aftaler om tidsbegrænset udleje fordi de på den måde

kan begrænse skaden hvis nu huslejenævnet kommer efter dem så er det ikke sådan at lejer har krav på at bo i lejligheden i princippet resten af lejers liv men måske kun i to år som er tidsbegrænsningen så den nuværende lovgivning sørger for at der er flere tidsbegrænsede udlejninger hvis man fjernede den nuværende lovgivning på de her lejligheder ville der være færre tidsbegrænsede udlejninger når

at problemet med det her er at folk kan betragte en ejerlejlighed som et investeringsobjekt som de køber for at udleje så fortæller herre eigil andersen jo netop at det her vil føre til flere lejeboliger på markedet hvis flere køber en ejerbolig og bruger den som udlejningsbolig vil der være flere udlejningsboliger til rådighed og alt andet lige vil det føre til et lavere prisniveau på udlejningsmarkedet i hvert fald

at huslejerne i gennemsnit i de regulerede områder vil stige med tyvetusind kroner om året

københavn vil huslejen for masser af lejligheder blive fordoblet og det trænger altså mennesker ud som har meget små indtægter

der har liberal alliance jo en helt overdreven tro på markedet

det er ikke sådan at det er rimeligt at den stærkere altid har ret det er ikke sådan at det altid skal være pengene og ejendomsretten der skal bestemme så taber vi de svageste på gulvet

og leje kommer der ud af at folk ikke ønsker at udleje deres lejlighed fordi de vilkår under hvilke de kan udlejes er så ringe at det ikke kan betale sig så de i stedet vælger at sælge deres lejlighed til en anden køber af lejligheden hvor mange ekstra lejelejligheder kommer der ud af at gøre lejeboligmarkedet uattraktivt for folk

med fri husleje og hvis man kun har en enkelt lejlighed til leje eller et enkelt parcelhus

vil koste det hvide ud øjnene for at sige det på populært dansk og det vil altså betyde at den almindelige rengøringsassistent ikke længere har råd til at bo

se at der er forskel på om man vælger til højre eller om man vælger til venstre i i dansk politik

frem mod et kommende folketingsvalg vel der hvor kanten vil vil blive så vi har

meget interessant område og jeg kan da lige forestille mig at når der er et pres inden for venstres gruppe

dansk folkepartis holdning og

liberal alliances holdning jamen så kan det blive til en rigtig spændende udvikling på boligmarkedet

skriver i lovmaterialet at det er firs år siden vi fik indført den her lovgivning så er det

første egentlige egentlige lejelov i danmark men vi skal

syv og firs hvor de første lovgivninger blev indført i danmark

femten fik stauning indført

en huslejekontrollov

hundrede år siden at

udlejningsboligen er alt for vigtig til at overlade

hvis vi skal se på hvordan det kan gå når det

den regering som

venstre i nitten ni og tyve

den samme politik på boligområdet

var byer hvor bliktagene var den mest udbredte tagform

huslejen fri i nitten

ni og tyve og det gav nogle kæmpe stigninger i i huslejen

historien vi ved også at

førte boligpolitik med det store ejerlejlighedsforlig det store boligforlig i nitten syv og tres som er årsagen til at vi

med ganske almindelige indkomster

beregnet hvad der vil ske hvis man skaber

over hundrede procent lejeudvikling

sådan en vare ligesom alt mulig andet for enhedslisten og egentlig også for næsten alle

i billedet af det her at danmark slet ikke

tror der er atten kommuner i danmark hvor boligreguleringsloven slet ikke gælder alt byggeri efter nitten to og halvfems er ikke reguleret og det er faktisk noget af et problem vi kan også se på huslejeudviklingen at der er kæmpe udvikling i boligstøtten og det afspejler jo hvordan det går med

kan man komme af med seks tusind kroner for et værelse altså hvad er det

huslejenævn og huslejeklagenævn godkender huslejer på

at gange det med en normal boligs størrelse

lejeboligpriserne i danmark er på et niveau som er helt uacceptabelt

er der ikke behov for at give reguleringen fri der er behov for at styrke boligreguleringen i danmark

så til gengæld noget interessant det egentlige problem er ifølge

at der overhovedet er et ejerlejlighedsmarked det burde man ikke

hvad synes herre lars dohn der skal gøres for at vi får afskaffet ejerlejlighedsmarkedet

lejeboligmassen er blevet udstykket i ejerlejligheder

model som man så senere føjede ind efter boligforliget om retten til for køberne

at købe på andelsvilkår er jo en langt mere demokratisk

som indebærer en form for beboerdemokrati som det vi har i i den almene sektor

nogle helt andre perspektiver

den borgerlige politik i nullerne at når man slipper markedet fri

får man bobler og det er jo på grund af boblerne at

ejerboliger som ikke er udlejet vil der være så hvis man ikke ønsker ejerboliger men foretrækker at boligerne i stedet er til leje skal man jo gøre det muligt for folk at leje deres bolig ud og det gør man jo ikke ved at have så restriktiv en lovgivning at

egne omkostninger ved at leje ud

der meget mere økonomi i at leje den ud og få dækket nogle af mine udgifter ind så

at det ikke kan betale sig i forhold til selv at stå med hele udgiften jeg tror også

at bankens rådgivning til en der står med to boliger

forhåndsgodkendelsen er for dyr

diskutere hele lejeboligmarkedet

det kæmpestore problem nogle helt almindelige familier

et andet sted i en periode

hen ikke udleje den lille lejlighed som man ikke længere kan være i af enten geografiske eller familiemæssige årsager

om man nogen sinde kommer ud af situationen og man aner ikke om man kan få sine udgifter dækket jeg tror

alle kender nogle

simpel lovgivning det

kompliceret lovgivning særlig

beskæftiger sig med jura eller andet der minder om boliglovgivning

tilstræber at når to voksne mennesker skriver under på en kontrakt så stoler vi faktisk på at myndige mennesker der kan underskrive noget

stå ved det det må da have en vis form for vægt at to voksne myndige mennesker i fællesskab og enighed skriver under

ikke tilfældet i dag og det mener jeg er en ganske væsentlig problemstilling

derfor er det relevant med den her debat det

beskyttelsen når man

typisk i almindelige markedsvilkår noget der hedder forbrugerbeskyttelse hvad er reglerne hvis der ikke er en kontrakt og man bare har

fordi det her er noget så centralt som boligen for eksempel

ikke er meget anderledes end hvis man køber madvarer og forventer

ja så har man særlig brug for at vide at den slags ting er i orden

lejeren fremgår ikke rigtig af beslutningsforslaget

fra konservativ side i beslutningsforslaget

en meget relevant problemstilling som det er nødvendigt

mangler en række elementer i beslutningsforslaget for at skabe den nødvendige sikkerhed for

for eksempel også en overvejelse om at

boligordføreren beklager var det ikke boligordførerens parti der stod bag den politik som

til boblen var det ikke boligordførerens parti som sad med det måtte jo ikke hedde boligministerposten

socialministerposten og som sørgede for at vi ikke fik regelforenklet og sammenskrevet lejelovene

at partiet har et vist ansvar for at den her situation

simpel let tilgængelig og måske mere

markedslignende og overkommelig boliglovgivning der

synes forholdsvis umuligt i det folketing der er sammensat her og også

at tale med om en lempelse af boligreguleringen

kunne indgå når man skal sammensætte politikken for en eventuel guderne må forbyde det

mennesker ikke har mulighed for at flytte sig geografisk efter deres arbejdsplads at de ikke har mulighed for at udvide til noget større når der er familieforøgelse

er stavnsbundet af en lille lejlighed som

heller ikke tør leje ud fordi

det sådan i det konservative folkeparti at vi løbende

vurderer hvordan man laver den mest hensigtsmæssige lovgivning

når vi møder et beslutningsforslag som her som peger på nogle relevante problemstillinger

i sf er imod vil jeg meget gerne understrege men kan vi slå fast at de konservative modsat ikke ønsker at huslejen i al almindelighed

er ganske kompliceret ganske uoverskuelig og jeg tror at den kan gøres ganske meget mere gennemskuelig og der vil formentlig også kunne fjernes et antal regler

i den samtidig er vi også af den overbevisning at der

grad af forbrugerbeskyttelse fordi det selvfølgelig er ganske basalt at man ikke bliver snydt når man skal have

ske med alle mulige andre aspekter af

beslutningsforslaget går jo kun ud på at der skal pilles ved huslejereguleringen i praksis og det kunne man godt have skrevet mere klart handler det om at de her lejligheder skal overgå fra den gamle regulering af udlejning

og over til den nye regulering af udlejning

fra efter enogtredivete december nitten en og halvfems så alt det der står i den nye regulering om at at beskytte udlejere og sørge for

består også hvis det her beslutningsforslag skulle gå hen

vi på den baggrund netop kan tage stilling til til fordele

hørt ordførere fra andre partier anerkende når de er blevet spurgt af pressen men hvor jeg så omvendt må sige at villigheden til at gøre noget ved problemet

bliver betragtelig mindre når vi står her i salen for det er jo ikke

er aldrig sådan at det er omkostningsfrit at gøre noget ved et problem det kan koste penge eller det kan føre til at man må opgive nogle regler som man på anden måde synes om

det her tilfælde skal skal man altså opgive nogle strikse huslejereguleringer som nogle partier er rigtig glade for

at løse det problem at op til ethundredetusind boligejere boligejere

kan gøre det uden at komme i klemme i et system der kræver af dem at de udlejer til en pris

har jeg fra lejernes lo

anslået fra dem lejernes lo siger også at det handler om at de i gennemsnit skal sættes ned

med otte tusind seks hundrede kroner om året eller syv hundrede kroner om måneden

ifølge lejernes lo ethundredetusind boligejere derude der i en periode eller måske i længere tid udlejer egen bolig fordi de har en bolig tilovers som ikke kan få lov til at få den husleje som de ellers har aftalt med lejeren det synes jeg da i sig selv er et problem det er da et problem at man kan lave en aftale med en lejer og så kan lejer gå til huslejenævn og sige jeg vil gerne beholde den lejlighed men jeg har ikke

det som vi har aftalt det synes jeg da er at snyde jeg ved godt at loven er som den er men jeg synes ikke det er en specielt hæderlig adfærd at bruge loven

i den lejlighed som man ikke vil betale den aftalte pris for

at kunne tage en husleje som dækker de omkostninger som udlejer har også fordi alternativet er at boligerne ikke bliver udlejet men bare bliver solgt med det samme og vi vil gerne have boliger udlejet vi vil ikke nødvendigvis have at de bliver solgt med det samme

de har købt alt for dyrt det skal lejeren ikke redde dem fra

pris som de faktisk godt kan udleje for

det er sådan at en gang imellem er der nogle ejendomme der bliver revet ned og så bliver der bygget nogle nye og så er hele folketinget indforstået med at disse nye lejligheder

skal reguleres så hårdt som de gamle

accept fra hele folketinget her bortset måske fra enhedslisten fordi man accepterer de regler der gør det sådan

også have været mærkeligt nemlig at ingen havde lyst til at opføre nye private udlejningsboliger

for alle boliger der er bygget efter den enogtredivete december nitten en og halvfems vores forslag her var sådan set bare at det også skulle ske for

at komme i en gældsfælde en fælde hvor de hver måned er tvunget til at udleje til en pris der ikke dækker deres omkostninger vi synes også det kan være med til at få flere lejeboliger ud på markedet et marked der

pillet ud af lejeboligmarkedet og omdannet til andelsboligforeninger fordi det ikke kan betale sig at udleje dem det her bidrag kunne sørge for at nogle af dem der er blevet ejerboliger allerede kommer ud på lejeboligmarkedet så der er et udbud til folk der gerne vil leje en bolig fordi de ikke har lyst til at

man lægge udgifterne over på

samfundet større udgifter i form af boligstøtte er det den politik som liberal alliance har

der er nogle

leje en bolig som siger ja til en bestemt husleje så er det herre jan johansen siger

lov til det synes vi de skal have lov til

alternativet er måske slet ikke at den ejerbolig

fordi det ikke er attraktivt at udleje den det kommer der ikke nogen lejebolig ud af til den person som gerne vil leje

salgsannoncer eller andre steder ud

at få udregnet hvordan og hvorledes det ser ud i samfundet så de må jo være troværdige

er rart at socialdemokraterne også mener at man kan bruge dream

som er en seriøs forskningsinstitution der udregner langsigtede økonomiske effekter af

tusind og elleve havde vi en gennemarbejdet økonomisk plan

øge beskæftigelsen i danmark med cirka tohundredetusind personer det blev blandt andet undsagt af socialdemokraterne som påstod at dream ikke var en seriøs

det er dream finansministeriet bruger dream skatteministeriet bruger dream og det er så seriøst som det

liberal alliance vil sætte

grundprincip at lejelovgivningen er en beskyttelseslovgivning hvor man

få underkendt en en aftale hvis den er i strid med lejelovgivningen men der er man altså parat til at sige en lejeaftale er ligesom en aftale om alt muligt andet

køb af ferierejser eller noget som helst andet

det handler ikke om hele boligmarkedet så måske kunne vi nøjes med at diskutere det her

forslaget går ud på at der skal være det man kalder fri huslejefastsættelse for amatørudlejere eller boligejere der kun udlejer et enkelt lejemål

argumenter der rigtig bider på enhedslisten det er fordi enhedslisten er tilhængere af en helt anden samfundsmodel i enhedslistens optik er det et problem at der

findes mennesker som ejer en lejlighed og selvfølgelig synes enhedslisten

et problem at de lejer den ud men vi deler bare ikke enhedslistens vision om at al ejendom i danmark skal være ejet af staten så derfor

markante spillere på markedet

mange flere penge men det jeg skal forstå

liberal alliance ikke finder at der skal være et særligt ansvar

her skal en familie have sin

vilkår og at der skal komme varme i radiatorerne hver dag hvis der skrues op for dem

så er det udlejerens ansvar at sørge for at den vare bliver leveret det er så lejerens privilegium at sige det her ønsker jeg sådan set ikke den aftale ønsker jeg ikke at indgå jeg kan få et bedre tilbud et andet sted så det foretrækker

liberal alliance gjorde før sidste valg så kan den så vidt jeg ved ikke bruges til at belyse hvad der så sker

lad dream ligge fri husleje er liberal alliances princip

herre søren pinds princip vil

da kræve at herre søren pinds huslejepolitik om frie huslejer som efterlader mennesker med små indtægter

bliver gennemført af partiet venstre hvis liberal alliance eventuelt skal støtte

gengæld for at pege på herre lars løkke rasmussen som statsminister om så det her med liberalisering af huslejereguleringen i danmark vil være en af de ting vi kræver

om at det ikke skal omfatte folk der blot udlejer et enkelt lejemål vil stå forholdsvis højt på listen men jeg kan ikke vide om vi decideret vil kræve det og om vi vil afsætte herre lars løkke rasmussen som statsminister

lejerne i danmark vil jo også blive skræmt fra vid og sans men skal man forstå det på den måde at liberal alliance

med min ringhed også det ved jeg ikke

jeg blev jo først valgt her i to tusind og elleve så jeg har ikke prøvet at være med til en regeringsdannelse hvor jeg var en del af det afgørende

flertal her i landet så jeg

hvis det er generalprøven for os

det her bliver gennemført men men jeg tror må jeg så sige at vi er dygtigere

danmark er jo på grund af den retlige undtagelse ikke omfattet af de fælles eu regler om tilbagesendelse af tredjelandsborgere med ulovligt ophold danmark har dog valgt at tilslutte sig reglerne det er der

også forpligtet til at efterkomme de henstillinger som europa kommissionen er kommet med i forbindelse med den danske implementering af reglerne med lovforslaget foreslås det at adgangen til at afvise udlændinge i indtil tre måneder efter indrejse afskaffes

foregå udvisning det foreslås også at varigheden af et indrejseforbud der er meddelt i forbindelse med administrativ udvisning efter udlændingelovens

blandt andet værende en trussel mod den offentlige sundhed kan forkortes hvis

hvis indrejseforbud for bestandig er i strid med konventioner som danmark har underskrevet desuden foreslås det at gentagelsesvirkningen af et indrejseforbud udvides til også at omfatte indrejseforbud udstedt af andre schengenlande og at varigheden af et indrejseforbud begrænses til fem år

en tredjelandsstatsborger er udvist som værende en trussel mod den offentlige sundhed reglerne om ophævelse af et

således at et indrejseforbud kan ophæves hvis en udlænding kan påvise at have forladt landet

i overensstemmelse med afgørelsen om tilbagesendelse det foreslås herudover at udrejsefristen kan forlænges hvis der er særlige hensyn såsom skolesøgende børn eller anden særlig tilknytning

at udlændingeloven ændres således

sag som slog fast at en tredjelandsstatsborger ikke må straffes med fængsel alene på grund af ulovligt ophold når den pågældende ikke tidligere har været undergivet tvangsforanstaltninger med henblik på

i venstre må vi sige at vi er lidt

det er lidt teknisk så det vil vi dykke ned i i udvalgsbehandlingen selv om der sker en tilpasning af udlændingeloven

vil betyde at det bliver vanskeligere og mere tidkrævende at sende personer med

i venstre at justitsministeriet selv skønner at lovforslaget vil betyde en merudgift i

det bekræfter jo desværre kun bekymringen om at lovforslaget gør det sværere at sende tredjelandsstatsborgere

eftersom en større andel af den kriminalitet der begås i danmark desværre begås af udlændinge hvoraf mange ikke har lovligt ophold i landet samtidig er det yderst bekymrende at der slækkes på reglerne

at udvise tredjelandsstatsborgere og at de samme tredjelandsstatsborgere hurtigere kan komme tilbage til

lovforslaget forstærker den tendens at kriminelle og grundløse asylansøgere får bedre

får vanskeligere ved opholde sig i landet vi vil derfor gerne i udvalgsbehandlingen have grundigt undersøgt hvad de egentlige konsekvenser

også godt understrege at som medlem af eu skal danmark naturligvis efterkomme de beslutninger som vi selv er med til at træffe imidlertid må man jo så også kunne forvente en vis rimelighed i reglerne og at det er muligt at have en dialog med

europa kommissionen om det formålstjenlige i deres

derfor vil vi også se nærmere på hvilken dialog der har været mellem de danske myndigheder og kommissionen i den her sag og om det her absolut er nødvendige ændringer så vi vil i venstre kort sagt ikke

stilling til lovforslaget på det foreliggende grundlag men afvente udvalgsbehandlingen hvor vi som bekendt får mulighed for

udgangspunkt at det skal være

udvise folk som ikke har lovligt ophold i landet

og hvor kravene til at bosætte sig i danmark er store vil man være en del af det danske samfund

indstillet på at bidrage og yde sit er man ikke indstillet på at deltage aktivt i det danske samfund og overholde danske spilleregler

siges og med rettigheder følger pligter man skal ikke tro at man kan opholde sig i danmark uden tilladelse europa kommissionen har som led i sine forpligtelser til at påse at medlemsstater

korrekt fundet at dansk ret på nogle punkter ikke er i fuld overensstemmelse med udsendelsesdirektivet det rettes der nu op på med nærværende lovforslag

skal vi gå forrest i kampen for at skabe gennemsigtighed og ensartethed i reglerne og dette lovforslag er et udtryk for netop denne ambition med lovforslaget tilpasser vi dansk lovgivning til de europæiske regler og forslaget indeholder positive elementer der på den ene side styrker retssikkerheden for udlændinge som opholder sig i danmark og på den anden side forbedrer muligheden for at kunne udvise dem som ikke er her lovligt retssikkerheden styrkes blandt andet ved

det øger sandsynligheden for at den enkelte får en fair behandling og at vedkommende forstår grundlaget for afgørelsen samtidig sideordnes behandlingen af udlændingesager med praksis fra vores europæiske nabolande så reglerne bliver mere

for den enkelte lovforslaget indeholder samtidig en række tiltag som gør det nemmere at sende udlændinge

udlændinge som pågribes på et senere tidspunkt end ved selve grænseoverskridelsen konkret skærper vi kravene til hvor mange økonomiske ressourcer udlændinge skal besidde

fremover skal udlændinge kunne bevise at de har økonomiske ressourcer

i andre schengenlande ligesom de også skal have midler til hjemrejsen i det hele taget bliver det fremover nemmere at udvise udlændinge som ikke har ret til at være i danmark folk som rejser ulovligt ind i danmark bliver ikke længere blot afvist de bliver nu udvist med et forbud mod at rejse ind i danmark igen i en årrække

være et kortere indrejseforbud end det gældende hvis ganske særlige grunde herunder hensynet til

og social tilknytning taler for det samtidig

at valfarte mellem forskellige lande har en udlænding allerede fået indrejseforbud til et andet schengenland end danmark får danmark

mulighed for på den baggrund også at meddele indrejseforbud til danmark muligheden for at meddele indrejseforbud bliver med andre ord større det er vigtigt at vi finder en balance i det vi foretager os derfor går det her lovforslag på to ben vi skal fortsætte med at styrke vores internationale samarbejde

samtidig sikre at retssikkerheden for alle dem der befinder sig i danmark er i top begge ting forbedres med dette lovforslag nu hvor tingene bliver bragt i overensstemmelse med direktivet og det er derfor et

kan også meget vel risikere at det bliver vanskeligere at udvise med lovforslaget foreslås det

at adgangen til at afvise udlændinge i indtil tre måneder efter indrejse ophæves så der i stedet skal ske

set være forholdsvis fredeligt og

også være nogle fordele ved det blandt andet at der kommer et indrejseforbud

i praksis

forkortes hvis ganske særlige grunde herunder hensynet til familiemæssig og social tilknytning

ser heller ikke nogen grund til at man lukker op for at udrejsefristen i flere tilfælde kan forlænges med henvisning til opholdets varighed hensynet til eventuelle skolesøgende børn

familiemæssig eller social tilknytning til danmark det opfatter vi

set også som en unødvendig lempelse af

regelsæt som efter vores opfattelse grundlæggende fungerer ganske udmærket

så har vi også noteret os at eu domstolen er kommet med en dom det sker jo med jævne mellemrum og der er altså kommet en dom som fastslår at udsendelsesdirektivet er til hinder for at en medlemsstats lovgivning indeholder regler hvorefter tredjelandsstatsborgere kan straffes med fængsel alene på grund af ulovligt ophold hvis vedkommende ikke tidligere har været undergivet tvangsforanstaltninger

man afskaffer adgangen til at idømme fængselsstraf for ulovligt ophold der mener vi i dansk folkeparti

folketinget har besluttet sig for at den mulighed skal være der

gælde retspolitikken jo også gælder i hvert fald dele af udlændingepolitikken

bør blande sig i vi har suverænitet på det her område eller man

det burde vi i hvert fald have

set imod i forhold til det samlede lovforslag

vil vi efter udvalgsbehandlingen tage endelig stilling men vi er

tre måneder efter indrejse ophæves så der i stedet skal ske udvisning med henblik på at sikre at der kan ske udvisning i samme omfang

om administrativ udvisning herudover foreslås det at varigheden af et indrejseforbud under visse omstændigheder skal kunne forkortes og at udrejsefristen skal kunne forlænges af hensyn til blandt andet opholdets varighed og eventuelt skolesøgende børn forslaget ophæver blandt andet også adgangen til at idømme fængselsstraf alene på grund af et ulovligt ophold baggrunden for at vi indfører direktivet og at vi fra radikal side støtter det er for at sikre effektive og ensartede regler om udsendelse

af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ændringen ligger i klar forlængelse af at den danske regering i to tusind og ni meddelte at man ville gennemføre direktivet

sf kan oplyse at vi støtter lovforslaget dels indeholder det nogle justeringer af reglerne i udlændingeloven som sf finder det nødvendigt at foretage efter at kommissionen har påpeget at dansk ret på disse områder

dels finder sf det hensigtsmæssigt at videreudvikle schengenreglerne for at øge harmoniseringen af lovgivningen mellem medlemslandene netop af hensyn til

harmonisere reglerne mellem schengenlandene er sf derfor også positivt indstillet over for at

af et indrejseforbud så et indrejseforbud fremover også omfatter indrejseforbud udstedt af et andet schengenland et sådant initiativ styrker både samarbejdet mellem medlemslandene og øger graden af transparens i lovgivningen hvilket sf gerne vil bidrage til afslutningsvis vil jeg også understrege at sf er tilfreds med forslaget om at en udrejsefrist kan forlænges fordi det i enkelte tilfælde kan være nødvendigt for eksempel af hensyn til eventuelle skolesøgende børn

kommissionen har påpeget at dansk ret på nogle punkter ikke er i fuld overensstemmelse med et eu direktiv fra to tusind og otte

det bedste udgangspunkt hvis man vil have enhedslisten til at støtte et lovforslag vi mener ikke

er et godt argument for at støtte et forslag

men hvis ændringen indebærer en forbedring af udlændinges retssikkerhed kan vi naturligvis støtte den

er vi imidlertid ikke overbevist om efter at have læst høringssvarene lovforslaget handler som bekendt om de udlændingeretlige begreber udvisning og afvisning og i en række tilfælde hvor der i dag sker afvisning af en udlænding

at en udvisning er mere indgribende end en afvisning derfor ønsker instituttet det præciseret at udvisningerne skal følge proportionalitetsprincippet og respektere danmarks menneskeretlige forpligtelser denne præcisering afvises af justitsministeriet i høringsnotatet både institut for menneskerettigheder og dansk flygtningehjælp gør opmærksom på på det problematiske i at at længden af det indrejseforbud som følger af en udvisning er fastsat på forhånd og at der ikke i tilstrækkelig grad foretages en konkret og individuel vurdering af indrejseforbuddets længde justitsministeriet afviser kritikken i høringsnotatet dansk flygtningehjælp peger i sit høringssvar på asylmyndighedernes meget stive formulering af hvornår en asylsøger asylsøger samarbejder med myndighederne om fastlæggelse af ansøgerens identitet når myndighederne vurderer at en asylsøger ikke

kan det få alvorlige konsekvenser for den pågældende derfor har dansk flygtningehjælp foreslået ændringer i lovforslaget men justitsministeriet er også på dette punkt afvisende samlet set fører indvendingerne til

at gennemføre europa parlamentets og rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandes statsborgere med ulovligt ophold

mener vi at den forholdsvis stramme linje inden for dette direktiv der behandles

og en og tredive og som den tidligere regering anlagde i to tusind og ti var fornuftig

den er der ingen grund til at bløde op på når vi nu ikke er tvunget til det direktivet er omfattet af det danske forbehold vedrørende retlige og indre anliggender hvilket betyder at danmark ikke er forpligtet til at følge kommissionens anbefalinger det er netop i sager som denne at vi bliver mindet om hvorfor vi har et retligt forbehold og at dette giver os nogle muligheder for at træffe egne beslutninger denne mulighed skal vi selvfølgelig benytte os af når der er grund til det vi mener ikke det er hensigtsmæssigt at ophæve indrejseforbuddet blot fordi den enkelte forlader landet i fordragelighed derudover har vi noteret os at lovforslaget

i forbindelse med vurderingen af udrejsefrist og udvisninger med indrejseforbud samtidig forventes der flere ansøgninger om ophævelse af indrejseforbud lige som der kan forventes flere ansøgninger om forlængelse af udrejsefristen merudgifterne på justitsministeriets område skønnes at udgøre i alt nul

mio kroner i lønsum det eneste fornuftige

der handler om at indrejseforbuddet vil gælde på tværs af schengenlande dette er dog langt fra nok til at vi bør indføre direktivet som foreskrevet i liberal alliance har vi en skepsis over for en gennemførelse af forslaget som det her ligger beskrevet og vi vil derfor søge at få afklaret tvivlsspørgsmål

så har man været i gang med at se efter om den implementering

levede helt op til det direktiv og der er nogle steder hvor man har fundet det hensigtsmæssigt at man laver nogle præciseringer og nogle mindre juridiske

den danske lovgivning fuldt ud lever op til det direktiv som vi jo tidligere har implementeret men det afholder mig jo ikke fra at være enig med andre ordførere i at der er nogle af de ting hvor vi selvfølgelig er med på at sætte spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at vi nu også gør alt det som regeringen foreslår det er jo ikke sikkert at det er alt det

er lige hensigtsmæssigt blandt andet noget af det som herre ole birk olesen var inde på nemlig at

helt kan ophæve et indrejseforbud hvis man selv medvirker til

forlade landet i god ro og orden altså et indrejseforbud er vel et indrejseforbud og

forpligtet til at gøre det og hvor langt det hensigtsmæssigt at gøre det men som udgangspunkt er vi positive over for den øvelse man har været i gang med ovre i ministeriet nemlig at se på om den implementering vi tidligere har lavet

nu også var succesfuld og om der var nogle steder hvor man kunne justere nogle ting

set enige i men lad os nu se under udvalgsbehandlingen om vi kan få nogle fornuftige svar på de udfordringer der trods alt ligger i lovforslaget

har nævnt hvad forslaget går ud på

den sidste taler som var den konservative

at det her handler om et direktiv som vi altså har tilsluttet os

har haft en dialog med kommissionen fordi der har været nogle ting som ikke har været helt gode nok og derfor har vi rettet ind og sørget for at vi selvfølgelig har en lovtekst som lever op til de bestemmelser der er i udsendelsesdirektivet det synes jeg er en fornuftig ting fordi det vi skal jo er

os i forhold til at få lavet en

her handler handler om at vi har haft en god dialog med kommissionen om at vi skal leve op til de bestemmelser hvor vi ikke har været fuldstændig skarpe nok og når det er tilfældet

enkelt

hvad de saglige grunde er til at man i nogle tilfælde skal have mulighed for at give et kortere indrejseforbud end man

og hvad er egentlig den saglige grund altså er der andre grunde til at man gør det

med at forkorte varigheden af et indrejseforbud

skal varigheden af et indrejseforbud fastsættes på baggrund af en konkret og individuel vurdering

der sker det er derfor at det er en af de ting som vi skal rette op på

at det ikke skal være muligt at fastsætte et indrejseforbud af kortere varighed da der allerede

er taget hensyn til om udvisningen må antages at virke særlig belastende for udlændingen på grund af blandt andet tilknytning

undtagelsesvis vil være grundlag for at fastsætte

den politiske overvejelse er hos den danske regering

at der er en grund til at vi implementerer det her i dansk udlændingelovgivning mener man det eller er den eneste grund

kommissionen siger at man skal gøre det er

særlige forhold der gør sig gældende det kan eksempelvis være børns skolegang det er en belastende situation for familier hvis

skal rykkes op med rode det kan være at det er det der skal ske men det er meget meget fint at man sådan set også tager hensyn til de mennesker som skal stå den proces igennem og er i det forløb som de nu engang er i

være sådan noget som opholdets varighed skolesøgende børn

familiemæssig eller social tilknytning som kan gå ind og og spille en rolle i

i de danske regler og derfor foreslår vi at det nu kommer til at fremgå af udlændingeloven at der ved vurderingen af om en udrejsefrist skal

kommissionen synes det er en god idé men fordi det

under udsendelsesdirektivet

min ordførertale var jeg på venstres vegne inde på at vi er lidt bekymret for hvad det kommer til at betyde altså bliver det så sværere at udsende om det så er afvise eller udsende

tredjelandsstatsborger som ikke har lovligt ophold i

justitsministeren om om man bare har modtaget et brev fra kommissionen

har været en dialog hvor vi i danmark har sagt jamen vi har jo implementeret det på den her måde fordi vi mener det er den rigtige måde at forstå lovgivningen på eller har man bare i den her sag som

har været med kommissionen om de her ting som jo i den sidste ende

jeg selv sagde i mit første indlæg hvor jeg sagde at vi har fået en henvendelse og retter ind det er fordi jeg rent politisk synes at det skal man gøre

bogstaven men der har været

tæt dialog og jeg skal meget meget gerne sørge for at få skrevet et stykke papir hvor den dialog er beskrevet

foreslår for det første at genindføre formuleringen med sikkerhed i afvejningsreglen i udlændingelovens § seks og tyve stykke to således at der fremover altid vil skulle ske udvisning medmindre det med sikkerhed er i strid med danmarks internationale forpligtelser

at reglerne om betinget udvisning udvides til også at gælde eu borgere

beslutningsforslaget svarer nemlig langt hen ad vejen

med støtte fra df blev gennemført i to tusind og elleve under den tidligere regering vk regeringen og som den nuværende regering har lavet om i to tusind og tolv

er med andre ord at udvisningsreglerne på de her to punkter føres tilbage til den form som reglerne havde inden denne regering ændrede reglerne i to tusind og tolv og derfor kommer det nok ikke som nogen stor overraskelse for de fleste at regeringen ikke støtter forslaget

regeringen har fundet det magtpåliggende at tilbageføre udvisningsreglerne

er ikke velkomne i danmark og vi vil ikke acceptere deres kriminalitet udvisningsreglerne skal derfor være meget stramme

eftersom udvisning efter de gældende regler kun kan undlades hvis udvisning vil være i strid

ændrede udvisningsreglerne på de her to punkter

var der ikke tale om at man lempede udvisningsreglerne de udlændinge som kunne udvises før ændringen i tolv kan også udvises i dag når regeringen alligevel fandt det nødvendigt at ændre udlændingeloven

og elleve var uklar og i stærk modstrid med sig selv

tale om symbollovgivning på den ene side stod der i lovteksten at en udlænding skulle udvises medmindre dette med sikkerhed ville være i strid med danmarks internationale forpligtelser og på den anden side stod der i lovens bemærkninger at de internationale forpligtelser altid skulle overholdes

domstolene at foretage en konkret vurdering af om udvisning ville være mulig inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser med andre ord skulle domstolene som hidtil følge internationale konventioner og praksis var derfor uændret stor ståhej om nye stramninger var

stramninger i lovteksten blev givet med den ene hånd mens man med den anden hånd med lovbemærkningerne glattede ud og sørgede for at alt var som før

ikke sammenhæng mellem lovteksten og bemærkningerne så lad mig

som domstolene skal foretage i udvisningssager

den samme det gælder perioden

og elleve ændrede udvisningsreglerne det gælder perioden fra

hvor den tidligere regerings såkaldte stramninger var i kraft det gælder perioden

den nuværende regering ændrede reglerne

men som kun bidrager til uklarhed og derfor støtter vi selvfølgelig ikke forslaget

mod den del af beslutningsforslaget som vedrører betinget udvisning af eu borgere

at en beslutning om betinget udvisning ikke betyder at man bliver udvist personer der idømmes betinget udvisning vil stadig være til stede i landet men de får en advarsel om at hvis de begår ny kriminalitet risikerer de en udvisningsdom en betinget udvisning er altså det samme som en løftet pegefinger under den tidligere regering blev reglerne om betinget udvisning skærpet

skulle udvises betinget hvis der som følge af de internationale forpligtelser ikke kunne udvises

og tolv muligheden for betinget udvisning af eu borgere

reglerne om betinget udvisning af eu borgere var i overensstemmelse med eu retten den bekymring valgte regeringen at lytte til og derfor fjernede vi og tolv muligheden for at anvende denne løftede pegefinger over for eu borgere lovændringen i tolv ændrede dog ikke på hvornår der kan ske en egentlig udvisning af eu borgere for de regler er de samme som de var før

regeringen ønsker heller ikke på det her område at genindføre de uklarheder og den tvivl som den tidligere regering skabte elleve og derfor kan vi heller ikke støtte beslutningsforslaget

at ændre lovgivningen i to tusind og elleve

ændrede udvisningsbestemmelsen det stemte socialdemokraterne jo for det gjorde andre partier i

i regering med det radikale venstre som dengang stemte imod

enige med det radikale venstre hvad var årsagen til at socialdemokraterne selv stemte for den her stramning da den tidligere regering med støtte fra dansk

og hvad er årsagen til at man ændrede holdning da man lige pludselig kom i regering sammen med det radikale venstre

andet spørgsmål er kan ministeren ikke se

andet lige træder et skridt ned i forhold

som den tidligere justitsminister gjorde skrev i et brev til

kommissionen at de nye regler ville give en bedre beskyttelse mod udvisning det skrev man jo kan ministeren ikke se at alt det samlet set sender et meget uheldigt signal

at det regerende flertal i folketinget lægger mindre vægt på at kriminelle udlændinge bliver udvist

vil man også kunne se at socialdemokraterne allerede i og elleve rejste tvivl om den her del af lovforslaget

som bekendt har det vist sig at den ikke har haft nogen betydning for hvem der kunne udvises men at den kun har bidraget til uklarhed og forvirring

det som vi tog konsekvensen af og tolv da vi ændrede loven vi fjernede uklarheden og forvirringen

vi skal have nogle stramme udvisningsregler men vi skal

set er regeringen der skaber uklarhed om den politiske linje

lovforslag der blev fremlagt af den tidligere regering efter aftale med blandt andet dansk folkeparti som man

være nemmere at udvise kriminelle udlændinge man sendte et klart politisk signal om at det ønskede man socialdemokraterne

der også andre partier der gjorde så trækker man det tilbage og siger nu fjerner vi den stramning i øvrigt efter at europa kommissionen

man skal fjerne den og man skriver sågar til

kommissionen at når man ændrer i reglerne

det fordi man ønsker at give en bedre beskyttelse mod udvisning kan ministeren ikke se at den uklarhed der måtte være på området sådan set er regeringens egen skyld og den uklarhed ved at sige vi propper den her bestemmelse ind i udvisningsreglerne

sørge for at domstolene lige vurderer om vi overholder de internationale forpligtelser

at gå med livrem og seler og sørge for at man

det var altså i retorikken at stramningen lå hvis man kigger på hvad det konkret betyder for de almindelige mennesker som det her vedrører så

igen hvis dansk folkepartis forslag bliver vedtaget fordi et flertal i folketinget ønsker at leve op til danmarks internationale

har haft nogen som helst betydning hvad var så formålet med at fremsætte et lovforslag i folketinget

som der også tidligere blev nævnt i debatten

på en lovtekst skal man også kigge på bemærkningerne

man fastholde princippet om at vi vil sikre os

med sikkerhed det længst mulige man overhovedet kan gå og så ændre bemærkningerne eller man kan vælge at ændre lovteksten tilbage til mildere udgave

to veje at gå hvorfor var det så at regeringen valgte at gå den vej at man lempede

og fra venstre jeg er sikker på at dansk

men det er min overbevisning at de øvrige partier som stemte for ændringen havde den holdning at vi skulle udvise folk hvis vi overhovedet kunne men at der selvfølgelig skulle være sikkerhed for at vi levede op til vores internationale forpligtelser så

i sin tid forsøgt at have en skrap retorik og så alligevel ville glatte ud i bemærkningerne skal jeg ikke kunne svare på

vi selv stemte for fordi vi mener at kriminelle skal udvises

er lempelse på lempelse og jeg vil komme med bare et par eksempler for eksempel

personer der vil familiesammenføres derfor har regeringen afskaffet vk regeringens pointsystem lempet tilknytningskravet og nedsat beløbet for den økonomiske sikkerhedsstillelse der skal til derudover

man jo også nævne regeringens politik med at gøre danmark ekstra attraktiv

tillade asylansøgere at bo og arbejde uden for asylcentrene resultatet har vi allerede set

af asylansøgere er tårnhøjt og det højeste i ti år derfor er vi glade for i venstre at dansk folkeparti har

det her beslutningsforslag for det trækker i den rigtige retning formålet med det er som

mulighederne for udvisning af kriminelle udlændinge således at udvisning kun kan undgås hvis den med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser derudover foreslås det at reglerne om betinget udvisning også skal gælde for udlændinge der er omfattet af eu reglerne

foreslår at reglerne for udvisning af kriminelle udlændinge skal være de samme som de var under vk regeringen og der skal ikke herske nogen som helst tvivl om at det er noget som venstre støtter og der skal heller ikke herske tvivl om

skal udvises af danmark den nuværende regering fjernede ordene med sikkerhed fra lovgivningen i to tusind og tolv som det også tidligere er blevet nævnt

med eu kommissær reding i to tusind og tolv og jeg citerer de eksisterende ord med sikkerhed bliver fjernet med henblik på at give en øget beskyttelse mod udvisning altså give en øget beskyttelse mod udvisning en øget beskyttelse til kriminelle udlændinge fører naturligvis også til færre udvisninger og i venstres synes

vi synes faktisk tværtimod at vi skal have flere udvisninger af de kriminelle

folketinget er klar og specifik i de retningslinjer

udstikkes til domstolene udlændinge der ønsker at bidrage til

samfund er mere end velkomne i danmark det gælder heldigvis

men desværre findes der også et mindretal af udlændinge som vender

for at begå skruppelløs kriminalitet de har simpelt hen ingenting at gøre her

vi stærkt tilfredse med at beslutningsforslaget vil forstærke mulighederne for at udvise de her kriminelle udlændinge og udenlandske bandemedlemmer der skal skabes tryghed for den almindelige borger

og der skal sendes et klart signal til de kriminelle om at vi sætter hårdt ind over for deres handlinger derfor

var fuldstændig i overensstemmelse med eu retten

lige præcis på det punkt

åbenbart ikke har været i sync med eu retten og dermed de internationale konventioner

at det her var i strid med med internationale konventioner

lige den ting ting at sige at det jo ikke er reding jeg jeg citerer

morten bødskov det er den tidligere

ønsker en øget beskyttelse mod udvisning af kriminelle

det er så også sådan at venstres politik er den samme før og efter et valg

de fleste af os kan blive enige om at det egentlig er ganske simpelt kriminelle udlændinge hører ikke til i danmark og de skal udvises af landet det sagde justitsministeren også vældig klart og det støtter socialdemokraterne naturligvis regeringen har med socialdemokraterne i spidsen derfor også ført en klar linje med robuste og stramme udvisningsregler

at den stramme linje over for kriminelle udlændinge fastholdes når det så er sagt

regeringens ønske at udvisningsreglerne er gennemskuelige

de er faste reglerne skal være stramme men de skal også give mening vi så desværre under den tidligere regering at symbolske stramninger på udlændingeområdet

fra to tusind og et til to tusind og elleve blev udlændingeloven således ændret ikke mindre end seks og halvfjerds gange de mange forvirrede ændringer skabte usikkerhed og ringe lovkvalitet og den vej skal vi ikke ned ad en gang til med det her beslutningsforslag ønsker

desværre at skrue tiden tilbage til før to tusind og tolv hvor udvisningsreglerne var meget uklare og forvirrende for det første ønsker forslagsstillerne fra dansk folkeparti at genindføre en formulering i udlændingelovgivningens udvisningsregler der i følge advokatrådet og nu citerer jeg ikke har noget juridisk indhold hvorvidt kriminelle udlændinge altid skal udvises medmindre det vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser eller medmindre det med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser har altså ingen betydning for hvem der bliver udvist af danmark så lad mig lige slå fast de kriminelle udlændinge der kan udvises med formuleringen kan også udvises uden formuleringen

er den meget stramme linje altså fastholdt

udvises i går kan også udvises i dag danmarks internationale forpligtelser skal stadig overholdes

til domstolene konkret at vurdere om udvisning vil være mulig den anden del af beslutningsforslaget omhandler en genindførelse af muligheden for betinget udvisning af borgere omfattet af eu reglerne igen er der tale om at skrue retstilstanden tilbage men denne gang med risiko for at komme på kant med eu retten

gerne understrege at det forslag ikke ændrer på hvem der kan udvises betinget udviste skal altså begå yderligere kriminalitet før en domstol kan beslutte at de skal udvises sådan er det i dag og sådan skal det blive ved med at være det er vigtigt at det ene og

op til domstolene at foretage en konkret vurdering af hvorvidt den enkelte kan udvises beslutningsforslaget udgør således hverken en skærpelse eller lempelse af de eksisterende regler men derimod

det genindføre uklarheder i lovgivningen og føre danmark på kant med eu retten modsat forslagsstillerne

har vi i sinde at overholde de internationale konventioner på området vi skal holde fast i principperne om en robust udlændingepolitik og lovgivning og ikke tilbage til tidligere tiders købmandsbutik

socialdemokraterne mener at udvisningsreglerne skal være stramme

socialdemokraterne kan derfor ikke støtte

det må jeg sige altså

udvisningsreglerne skulle give en bedre beskyttelse mod udvisning hvad var meningen med det

blev udtrykt bekymring i forhold til

vi overhovedet levede op til de internationale forpligtelser og det var faktisk den bagvedliggende årsag til at den tidligere justitsminister skrev som vedkommende gjorde

udlændinge og integrationspolitik i to tusind og elleve

det politiske signal fra regeringen til domstolene og til anklagemyndigheden og det er jo det der er så trist så trist

faktisk er enige om at hvis der overhovedet er mulighed for at udvise en kriminel udlænding

kommissionen at formålet med at ændre i udvisningsreglerne er at give en bedre beskyttelse mod udvisning

set det mest klare svar vi har fået fra regeringen

svar til folketinget den danske offentlighed men

kriminelle indvandrere er noget som vi ønsker så jeg synes ikke rigtig at det kan gøres mere klart end det som vi i hvert fald her i dag har udtrykt

det svar som er afgivet til udvalget så kan det jo findes på udvalgets hjemmeside og der vil jeg så opfordre herre martin henriksen

til udlændingepolitikken jeg kan godt sige

jo socialdemokratiet der har skiftet holdning og derfor er det måske relevant at spørge hvad var det så

at gennemføre siden man nu giver

fra socialdemokratisk hold over for de radikale

der svigter i dag det er socialdemokratiet der svigter når det handler om at få udvist kriminelle udlændinge

blandt andet i dag er blevet fremhævet af den siddende

ændrer ved at de internationale forpligtelser altid skal overholdes

det skal være op til domstolene at foretage en konkret vurdering af om udvisning vil være muligt inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser endvidere blev der også sagt i

kvalitetsmæssigt i overensstemmelse med hvad man kunne forvente

det var i overensstemmelse med kommissionens forhold til danmark så med hensyn til i øvrigt

at vi har bestukket de radikale eller var det omvendt

nogen mening det handler de facto om at der bare ikke var kvalitet nok

så måtte man da tro at et stort hæderkronet parti

i købet løbet fra det på en måde så den daværende justitsminister

af de her kriminelle mod udvisning og det

de stramninger omkring udvisning af kriminelle indvandrere som socialdemokraterne bakker fuldt og helt

det som vi gjorde op med i forbindelse

ønske om at overholde de internationale konventioner

men der blev så også sagt fra ordførerens side

var en lang række af eksempler på at man foretog bestikkelse af dansk folkeparti til for velfærdsforringelser det er godt nok

at høre nogle eksempler på den der velfærdsforringelse der skete

at v og k stillede sig i den sammenhæng

så fred være med det men ikke desto mindre er det jo sådan at hvis hvis regeringen virkelig mener at for eksempel det omkring efterlønnen

så problematisk så har regeringen mulighed for nu at lave de regler om igen

er særlig stolt af at skulle stå at sige det som konservativ

igennem ti år forøgede den offentlige sektor år efter år

så der var jo altså tale om velfærdsforringelser men lad os gå tilbage til at tale om kriminelle udlændinge

det som vi har på dagsordenen her og lad mig slutte af med at sige der er ingen tvivl om at udlændinge der begår kriminalitet skal ud og at lige præcis en stramning af de her regler eller en præcisering af de her regler er vigtigt for socialdemokraterne så derfor giver det mening at opretholde det som det er

vi kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget

udlænding har fået en udvisningsdom så udvises han eller hun fra danmark medmindre det strider mod danmarks internationale forpligtelser sådan er det i dag og sådan var det under den tidligere regering

at udvisning altid skulle ske medmindre det med sikkerhed var i strid med danmarks internationale forpligtelser så

praksis som domstolene arbejder efter præcis den samme i bemærkningerne til udlændingeloven dengang i to tusind og elleve stod der nemlig at hvis der var usikkerhed om de internationale forpligtelser var det op til domstolene at foretage en konkret vurdering af om udvisningen var mulig en konkret vurdering foretages af domstolene med andre ord vk regeringen havde givet dansk folkeparti en symbolpolitisk fjer men hønen ruger som den hele tiden har ruget

ikke at give dansk folkeparti små symbolpolitiske sejre for at kunne bruge dfs mandater et andet sted vi forhandler reelt med dem der vil og altid reelt om sagen hvad angår delen om betinget udvisning af eu borgere

er vi fra radikal side godt tilfredse med at regeringen efter at have modtaget en henvendelse fra

kommissionen som var bekymret for om de tidligere regler om udvisning af eu borgere var i overensstemmelse med eu retten

derfor stemmer radikale venstre imod

der er både sket en ændring og så er der ikke sket en ændring

at på den måde har den radikale ordfører haft en afsmittende effekt på andre ordførere i og med at de sådan set også kan rumme alle synspunkter på en gang det er jo meget fascinerende et eller andet sted men desværre kendetegnende for dansk politik

være på sin plads at den nye justitsminister skrev til europa kommissionen

sket nogen ændring i substansen må den nye justitsminister jo skrive til i europa kommissionen og sørge for at rette den misforståelse den vildfarelse som den tidligere justitsminister var i da han skrev

kommissionen hvor han havde den opfattelse at den ændring som regeringen gennemførte

en bedre beskyttelse mod udvisning så vil den radikale ordfører ikke mene

må den nye justitsminister jo skrive til europa kommissionen og sige vi har lavet en ændring som i bad om

helt klare holdning at danmark skal leve op til vores internationale forpligtelser og det er slet ikke til diskussion og det er den melding som vi altid vil give

er det jo fordi man tror at det vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser at udvise

med livrem og seler i forhold til de her sager og den lovændring som blev gennemført i to tusind og elleve

tvivlen kommer det danske samfund til gode og så må man teste sagerne en gang imellem hvis det er

en konkret vurdering af om udvisning er mulig det er fordi

om om vi lever op til de internationale forpligtelser danmark lever op til sine internationale forpligtelser det gør vi i dag og det gjorde vi også med den lov

største anke mod de gældende regler er at man i sin tid skrev formuleringen med sikkerhed ud af lovteksten således at en kriminel udlænding i dag skal udvises efter paragrafferne to og tyve til fire og tyve og § fem og tyve medmindre det vil være i strid med internationale forpligtelser sf var i sin tid med til at ændre ordlyden i udlændingeloven fordi vi fandt det hensigtsmæssigt at understrege at det alene er domstolenes opgave at foretage en konkret vurdering af om en udvisning

betinget udvisning er i overensstemmelse med de internationale forpligtelser af samme grund hersker der i dag ingen tvivl om at det er domstolene der er den dømmende magt samtidig cementerede ændringen også at de internationale forpligtelser heriblandt hensynet til menneskerettighederne er afgørende for hvorvidt en udvisningsdom kan eksekveres eller ej nu er det jo sådan i politik at man har et standpunkt til man tager et nyt sf har imidlertid stadig det samme standpunkt da vi hverken mener at der er behov for eller grundlag for at foretage indskrænkninger i den vurdering som domstolene foretager i udvisningssager gøres der indskrænkninger i det som den forhenværende justitsminister tidligere pointerede i et samråd potentielt kunne undergrave de internationale konventioner aftaler og regler

sf absolut ikke bidrage til det

i dag er reglerne sådan at en udlænding kun kan frifindes for udvisning i de få tilfælde hvor udvisning vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser

en person ikke kan udvises hvis udvisningen fører til brud på menneskerettighedskonventionen eller dens tillægsprotokoller heriblandt fns torturkonvention fns flygtningekonvention eller fns konvention om borgerlige og politiske rettigheder i sf

store fortalere for menneskerettighederne og derfor er vi også meget optaget af at danmark altid arbejder for at de bliver overholdt

lovgivning der sætter en mand flere år i fængsel end en lovgivning der sender ham på et fly ud af landet med en dødsdom i bagagen

hvis jeg og jeg er nu altså min partifælle fru

forslagsstillernes begrundelse for hvorfor der er ræson i at vende tilbage til den tidligere retstilstand så må jeg bare sige at den bekymring som forslagsstillerne giver udtryk for i fremsættelsen er ude af trit med virkeligheden af udlændingestyrelsens redegørelse fra to tusind og tretten fremgår det at antallet af kriminelle udlændinge der frifindes for udvisning er faldet siden to tusind og ni samtidig er der i den samme periode sket en kraftig stigning i antallet af udvisningsdomme de tal viser jo netop at loven fungerer og virker efter hensigten at der i dag slås hårdt ned på banditter og ballademagere som begår grov kriminalitet i danmark at det så ikke er nok for dansk folkeparti der gerne klapper i hænderne hver gang en udlænding sættes på et fly ud af danmark er jo en helt anden sag men det centrale er at loven virker det kan vi jo se og det

derfor ser vi ingen grund til at vende tilbage til den tidligere retstilstand og derfor kan sf som nævnt ikke støtte forslaget afslutningsvis vil jeg slå fast at sf mener at der er god grund til at bevare reglerne der tillader en særskilt regulering af udvisning af eu borgere fordi loven således ikke modarbejder eu reglerne om fri bevægelighed det var også hensigten da man i sin tid ændrede reglerne

og ud fra den debat der har været i dag

støttede den lille ændring af udvisningsreglerne der blev gennemført

hundrede og firs b som blev vedtaget den trettende juni to tusind og tolv og som der henvises til i bemærkningerne til beslutningsforslaget vi var dengang meget i tvivl om hvorvidt ændringen i praksis ville betyde en ændring i udvisningsreglerne

kunne den måske betyde lidt færre udvisninger derfor kunne enhedslisten dengang støtte ændringen enhedslisten synes generelt at udvisningsreglerne er for stramme ikke fordi vi ikke mener at kriminalitet skal være strafbart men fordi udvisningsreglerne ofte medfører en dobbeltstraf til personer

bevaret et udenlandsk statsborgerskab

har boet i danmark meget længe eller måske altid enhedslisten ønsker udvisningsreglerne ændret så der sker færre udvisninger

at man som hovedregel lader en lovovertræder blive boende i danmark efter udstået fængselsstraf hvis han eller hun har en mangeårig tilknytning til danmark eller har en ægtefælle eller børn her i landet det foreliggende beslutningsforslag går

der opstår en ualmindelig interessant debat i folketingssalen i dag som kører lidt på kanten af beslutningsforslaget her nemlig at vi hører ministeren og regeringspartierne fastslå at der i sin tid i to tusind og elleve da man indførte denne lovstramning kun var tale om symbolpolitik fordi

for at bemærkningerne til lovforslaget

den eksisterende praksis det var altså kun i lovteksten man ændrede

hvordan sker

et meget meget stort flertal i folketinget ønskede

lovstramning og blev støttet af både socialdemokratiet socialistisk folkeparti liberal alliance og dansk folkeparti ud over regeringspartierne venstre

det var kun symbolpolitik hører vi nu fordi man i bemærkningerne havde skrevet

ekstremt interessant i forhold til

også nødt til at kontrollere at det vi ønsker gennemført rent faktisk

den ene side af den her debat den anden side af det er jo også interessant det er at man

den nye regering med den nye justitsminister

kommissionen skulle give indtryk af eller udtryk for

den danske lovgivning således at man øgede beskyttelsen af kriminelle udlændinge mod udvisning

formålet med at sige det når vi i dag hører at det

det ændrede ikke på den måde man ordnede tingene på der var ingen ændring fordi de to ord

en anden meget interessant ting er om forskellige ministre udadtil giver indtryk af at

slet ikke gør det alligevel det er da også meget meget interessant hvordan man fører regering i det her land

b tre og tredive da har ført nogle helt nye perspektiver ind dansk politik som jeg mener at man skal være meget opmærksom på i fremtiden selve beslutningsforslag nummer b tre og tredive støtter vi naturligvis fra konservatives side fordi beslutningsforslaget lægger op til at man fører retstilstanden tilbage til den vi indførte under vk regeringen med støtte fra socialdemokratiet socialistisk folkeparti liberal alliance og dansk folkeparti den linje der blev ført under vk regeringen var naturligvis en politik og en linje der fuldt ud levede op til internationale konventioner naturligvis vi kunne aldrig drømme om at gøre andet hvis det var

vi hellere arbejde på at ændre de konventioner

i forhold til statsløsekonventionen som som vi er uenige i vi er uenige i den måde man fortolker den på

er formuleret på men vi lever op til den indtil den bliver ændret så må man arbejde på at den bliver ændret så selvfølgelig har vi levet op til vores internationale forpligtelser jeg synes

spørgsmålstegn ved om man har gjort det om man har ønsket at gøre det naturligvis har man det så samlet set

beslutningsforslaget her der fører politikken tilbage til to tusind og elleve og i

jeg være meget meget opmærksom på hvad der bliver skrevet i bemærkningerne til det lovforslag der til den tid bliver fremsat for det er åbenbart nødvendigt at vi som politikere er særlig opmærksom

liberal alliance jeg synes at det

relevant er hvorfor skrev den tidligere justitsminister til europa kommissionen at en ændring af udvisningsreglerne skulle give en bedre beskyttelse mod udvisning hvis det ikke var fordi det

ændringen skulle medføre hvorfor skrev man det vi ved jo at

mildest talt går meget op i at sikre

kommissionen skal sandelig også være

man rent faktisk gennemførte i dansk

nævne nogle eksempler på hvor vi mener at

at der med en vedtagelse af vores beslutningsforslag ikke ville ske en

i de her sager men man må alt andet lige sige at sandsynligheden for at der ville ske en udvisning ville være større end

af os kan huske den sag der var i forbindelse med en ung mand med somalisk baggrund der voldtog en ti årig pige i gullestrup her fremgår det af en artikel i bt

somalier ikke blev udvist fra danmark selv om han som sagt

voldtaget en blot ti årig pige i den jyske by gullestrup samt for forsøg på voldtægt af to andre piger

stærk tilknytning til danmark og blandt andet havde gennemført en niende klasseafgangseksamen der mener vi i dansk folkeparti at

set overbevist om der er faktisk ret vide rammer inden for de internationale konventioner som danmark desværre ikke benytter sig af

at der skal ske udvisning medmindre det med sikkerhed er i strid med

fra lovgiver til systemet og til anklagemyndighed og domstol om

være villige til at gå et skridt længere end

om en bandeleder som for anden gang slipper for udvisning af danmark der er tale om en formodet bandeleder en syv og tyve årig leder af banden loyal to familia

fængsel for grov vold han er tidligere blevet dømt

og der blev han heller ikke udvist han er pakistansk statsborger to gange er han blevet dømt men han bliver ikke udvist selvfølgelig kan man udvise i sådan en sag

er tale om særdeles grov kriminalitet

er jo netop at man kigger på kriminaliteten ser på hvor

der måtte være til danmark og jo grovere kriminaliteten er jo tungere tæller det

hvor lang tid man har været i danmark og hvilken tilknytning man har til danmark og man kan have en særdeles stor tilknytning til danmark og alligevel blive udvist inden for rammerne af de internationale

er grov nok og hvis ikke dødsvold og groft overfald og voldtægt er groft nok så ved jeg snart ikke

groft nok på ritzau den tiende

efter voldtægt og grov vold mand undgår udvisning der var tale om en tre og tredive årig mand

en statsløs palæstinenser og han blev altså frifundet for påstanden om udvisning

gå til kanten og man kan teste om det kan lade sig gøre han udsatte sin tidligere kæreste for grov vold hun blev sparket og

ligesom han ifølge anklageskriftet blandt andet viklede en bruserslange om hendes hals og strammede til ude på gaden så forbipasserende hvordan han sparkede den blødende kvinde og trak hårdt i hende de slog så alarm til politiet desuden blev den tre og tredive årige palæstinenser fundet skyldig i at

komme ind på her fra folketingets talerstol

kan man udvise sådan en person

at man har sendt et politisk signal til domstole og anklagemyndigheden om

med livrem og seler

de internationale konventioner nej

kan det det hvis viljen

medførte at udvisningsreglerne blev skærpet så der altid skulle ske udvisning medmindre dette med sikkerhed ville være i strid med danmarks internationale forpligtelser stramningen var en udmøntning af en politisk aftale mellem den tidligere regering dansk folkeparti og kristendemokraterne

kommunal fokus på repatriering

blev imidlertid fjernet altså annulleret af den nuværende regering og enhedslisten med lovforslag l en hundrede og firs b og man skrev så

at formålet med denne ændring var at give en bedre beskyttelse mod udvisning og hvorfor skrev man det

man selvfølgelig fordi det var regeringens opfattelse at det var det der var formålet med ændringen

hvorfor i alverden skulle man dog give en bedre beskyttelse

det er mig ubegribeligt men

det her lovforslag om at stramme udvisningsreglerne

for det radikale venstre stemte ikke for de stemte imod

med det radikale venstre

ønsker man ikke længere at stå bag den stramning af udvisningsreglerne som man selv stemte for det fortæller jo lidt om det radikale venstres indflydelse og det er mildest talt lidt bekymrende

denne svækkelse denne annullering er til skade for danmark og den medfører at det bliver sværere for de danske domstole at udvise

sendte folketinget med regeringen i spidsen et meget uheldigt politisk signal til domstolene og til anklagemyndigheden om at lovgivere nu nedprioriterer udvisning i sager hvor udlændinge har begået kriminalitet

udlændinge har begået grov kriminalitet det er rigtig trist hvis der dybest set er enighed

altoverskyggende og klare udgangspunkt skal udvises er der intet sagligt argument for ikke at støtte dansk folkepartis beslutningsforslag og hvis regeringen

at der er nogle ting i bemærkningerne der skal skrives anderledes

kan man stadig væk stemme for dansk folkepartis beslutningsforslag selv hvis man antager at det er rigtigt og så kan man når man udmønter det i et lovforslag tage højde for

man har fra regeringens tide

bemærkningerne så kan et bredt flertal i folketinget stramme udvisningsreglerne og det vil være et rigtig godt signal at sende